født og opvokset i danmark under visse betingelser har mulighed for at blive danske statsborgere ved at afgive en erklæring jeg kan allerede med det samme sige og det kommer nok ikke bag på så mange at at regeringen ikke kan støtte det her beslutningsforslag med forslaget

vil man gå tilbage til den tidligere retstilstand hvor unge udlændinge som er født i danmark kunne blive danske statsborgere blot ved at afgive en erklæring uden at der blev stillet krav om danskkundskaber

på et vist niveau og uden at der bliver stillet krav om kendskab til danske samfundsforhold disse unge kan i dag på lige fod med alle andre udlændinge søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation og de skal i den forbindelse selvfølgelig opfylde de helt almindelige betingelser erklæringsadgangen blev indført under den tidligere socialdemokratisk ledede regering i juni to tusind og fjorten og gav unge født og opvokset i danmark mulighed for automatisk

erhverve dansk statsborgerskab ved

at afgive erklæring over for statsforvaltningen der var altså tale om en meget lempelig og meget nem adgang for disse unge til

erhverve dansk statsborgerskab i forhold til disse unge udlændinges danskkundskaber og kundskaber og kendskab

blev der alene stillet krav om at de unge skulle have afsluttet folkeskolens niende klasse eller tiende klasse med et samlet karaktergennemsnit på nul to

personer mellem atten og nitten

blev der slet ikke stillet noget uddannelses eller karakterkrav og herudover

indgik det ikke i ordningen at politiets efterretningstjeneste skulle vurdere om de unge udlændinge kunne være til fare for landets sikkerhed

rettere sagt fraværet af betingelser i tilstrækkelig grad kan sikre at dansk statsborgerskab alene tildeles personer som reelt er integreret i det danske samfund da folketinget ophævede erklæringsadgangen i februar to tusind og seksten

og det betød så at både socialdemokratiet liberal alliance dansk folkeparti og det konservative folkeparti stemte for formålet med lovgivningen var helt klart at sikre at dansk statsborgerskab i højere grad tildeles mennesker som reelt er integreret i det danske samfund

sikrer vi os i højere grad at det kun er dem der virkelig vil danmark der får et statsborgerskab

regeringens grundlæggende opfattelse at tildeling af statsborgerskab er af stor betydning både for den enkelte men jo også for det danske samfund og at der derfor skal stilles høje krav når man søger om dansk statsborgerskab det er kun personer som reelt er integreret og som har vist at de vil danmark der

er det jo sagt igen

førstegenerationsindvandreres og andengenerationsindvandreres kvalifikationer når de forlader folkeskolen

jo det vi har nu hvor fyrre procent af de andengenerationsindvandrere som forlader folkeskolen kommer ud

på på nul to og derunder så er der da noget galt så kan man jo ikke

begå sig i det danske samfund på ordentlig vis man har ikke muligheden for

komme igennem en ungdomsuddannelse man behersker ikke sproget og så er der da noget rivende galt hvis man

er født og opvokset her så er det bare jeg siger at så skal man i hvert fald ikke oveni

stillet den eneste måde

derhjemme er jo hvis forældrene kommer ud på arbejdsmarkedet så det er ikke et spørgsmål om om man er født med en sølvske i munden eller eller hvordan det nu blev sagt det handler om at man skal tage del i det samfund som man nu engang

det vil sige at de krav der er nedfældet i det her forslag er fuldstændig ligegyldige

leve op til dem man kan bare gå hen og få et statsborgerskab ved erklæring

konkrete som beslutningsforslaget også handler om det er kun lidt over et år siden i januar februar sidste år

afskaffede vi erklæringsadgangen til statsborgerskab for unge født i danmark og fjernede altså den automatik som der i en kort periode havde været i tildelingen af statsborgerskab til den gruppe af unge det gjorde vi fra socialdemokratiets side med følgende vurdering der jo ikke har flere måneder på bagen end at den kan tåle at blive brugt igen nemlig at det er fornuftigt at der skal søges om at opnå dansk indfødsret på baggrund af nogle på forhånd fastsatte kriterier der understøtter sprog samfundsforståelse demokrati selvforsørgelse og loyalitet også for den her gruppe af unge

i dag at vi gerne havde set at ligesom folkeskolens afgangsprøve i dansk bliver anset for fornøden dokumentation for sprogkravet burde den også kunne træde i stedet for indfødsretsprøven det fik vi ikke

jeg heller ikke at der kommer opbakning til det her i dag det ville da være glædeligt men jeg forventer det ikke og da slet ikke her fra talerstolen og i folketingssalen da den slags overvejelser nu engang

fald ifølge regeringsgrundlaget får lejlighed til at sidde igen på et tidspunkt så bare for at summere op ikke overraskende

bare

i to tusind og fjorten men det var faktisk også gældende praksis i tiden før to tusind og et

på den måde er der intet nyt under solen det er vel den samme argumentation og den samme

det her forslag frem som dengang

kan få statsborgerskab ved erklæring jeg kan godt huske diskussionen fra to tusind og fjorten da forslaget blev fremsat sidste gang det var under den socialdemokratisk ledede thorningregering eller man skulle måske snarere sige den radikalt ledede thorningregering karen hækkerup var justitsminister min kritik dengang

som den er i dag

det simpelt hen et utrolig dårligt forslag

overhovedet ikke er på omgangshøjde med virkeligheden men hviler på utopiske drømmesyn

at unge der er født og opvokset i landet gennem folkeskolens afsluttende eksamen i niende og tiende klasse og med et lavt snit på nul to skal kunne få statsborgerskab ja det vil sige at det snit

kan de under alle omstændigheder få statsborgerskabet

nogen som helst former for krav når de kan få statsborgerskabet under alle omstændigheder det forstår jeg faktisk ikke der ville være en vis form for logik i forslaget hvis det var sådan men i forslaget stilles der nogle krav til de unge som de

det er afgørende grund til at vi ikke kan støtte forslaget er dog en anden og langt mere principiel grund det drejer sig simpelt hen om tilgangen til virkeligheden hvor jeg mener at venstrefløjen i masser af år har lidt af virkelighedsfornægtelse på udlændingeområdet og også i forhold til statsborgerskabsområdet man vil hellere

som en form for sødladen klistergrød ud over virkeligheden ud fra et håb om at virkeligheden så forandrer sig blot ved sødladen snak

vil personer som taler utrolig dårligt dansk eller i princippet slet ikke taler dansk kunne få statsborgerskab

vil totalt utilpassede anden og tredjegenerationsindvandrere kunne få statsborgerskab skønt de måske foragter og hader alt det som danmark står for den bagvedliggende præmis i forslaget er en idé om dem og os

så siger man at

de unge ikke bliver integreret fordi de bliver sat i bås

nærmest danske mønsterborgere det er jo altså en præmis som vi i dansk folkeparti overhovedet ikke deler

er det overhovedet ikke ondt at stille krav det er faktisk nødvendigt i alle livets forhold og jeg mener

man gør de her unge en tjeneste ved at stille sproglige krav som gør at de kan integreres og tage del i det almindelige liv i den danske

to tusind og fjorten og det gør vi

automatisk fik dansk statsborgerskab

karakteren nul to men hvis

set bare være fyldt atten år hvis man var i stand til at opholde sig atten år

det altså vedtaget og det gjorde det med stemmer fra socialdemokratiet

venstre enhedslisten og sf da vi så fik en ny regering

fjernede vi den mulighed igen vi ophævede erklæringsadgangen for unge udlændinge som er født og opvokset i

det kommer nok ikke som en stor overraskelse for nogen at jeg kan meddele at venstre altså ikke bakker op om beslutningsforslaget som vil pålægge regeringen at genindføre den selv samme mulighed som vi altså selv

ikke så frygtelig længe siden har afskaffet jeg er med på

jo altså heller ikke være særlig vanskeligt at

ikke til en danskprøve for hvis man har gået i skole og har bestået sine eksamener

kan man jo dansk så det skal man selvfølgelig ikke så det er indfødsretsprøven det er

som ikke skal igennem ansøgningsprocessen som de fleste andre skal igennem er altså desværre problematisk kan man sige

der er desværre unge som er født og opvokset i danmark med udenlandske forældre som ikke er blevet danske

det kan man ærgre sig over men det er et faktum og vi mener altså ikke at man så bare sådan skal kunne trække sit statsborgerskab

også er danske og at de lever op til

dansk statsborgerskab er det fineste man kan tildeles

er det også rimeligt og det er også hensigtsmæssigt at unge som er født og opvokset i danmark altså skal opfylde de samme betingelser som vi forventer af andre udlændinge og man er udlænding hvis man er født af udenlandske forældre så på den baggrund skal jeg igen meddele at venstre altså ikke

jeg fik automatisk et pas jeg ved at der er mange unge som synes det er underligt og faktisk betragter det som

måde at blive skubbet væk fra samfundet på at de selv om de er født

man gerne vil integration

da mærkeligt at sige til dem

danmark er jeres land men i skal testes i om i nu er rigtige danskere jeg får regelmæssigt

jeg sikker på andre i folketingssalen også gør fra unge mennesker som for eksempel forhindres i at komme med på studietur

det her forslag som jo ville være at genindføre en lovgivning

født og opvokset i danmark kunne få statsborgerskab ved ved erklæring frem for at skulle igennem den her

at at forsøge at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse med de prøver som det nu kræver og

sagsbehandlingstiden pt er fjorten til seksten

det er da et kæmpe problem

at alt for mange unge som har forældre som kommer fra andre lande og alt for mange børn som har forældre

ikke klarer sig godt nok i skolen de kommer ikke ud

kompetencer som faktisk skal til for

danske arbejdsmarked jeg kender ikke nogen der ikke synes at et problem hjælper vi de unge mennesker ved at gøre det sværere for

men vi teste dig om du nu er rigtig dansker

vi har en større og større gruppe borgere som lever her i landet er født her eller har været her det meste af deres liv men som ikke har fulde rettigheder

som ikke kan rejse rundt i verden

skal på studietur og som ikke kan gå ned at stemme til et folketingsvalg for det må man ikke

overtræder straffelovens kapitel tolv og tretten altså forbrydelser mod nationen eksempelvis terrorisme og

også være spionage men det er jo desværre terrorisme som er det der er mest af

synes enhedslisten at det er problemfrit

vi taler om her end ikke ikke bliver vurderet af pet

slags kriminalitet det er så skal man straffes ligesom jeg skal straffes hvis jeg begår kriminalitet

at sørge for at de her unge mennesker ikke får et statsborgerskab

hvis ikke de har et statsborgerskab kunne det være man kunne udvise dem tja altså for det første hvis de er født i danmark er sandsynligheden for at der er et land man kan udvise dem til hvis de som voksne begår kriminalitet meget lille og for det andet hvis de er født i danmark synes jeg ikke at de skal udvises til noget andet land

mennesker som begår kriminalitet i danmark der findes jo lande i verden hvor man faktisk

mere eller mindre automatisk får

udenlandske forældre er kommet til danmark og

som har udviklet sig til terrorister

dansk statsborgerskab det synes

forbrydelser og forhåbentlig får hun en hjælp der gør at hun aldrig kunne finde på at planlægge sådan noget en anden gang hvem ville det hjælpe at tage

hende hvem ville det hjælpe at hun ikke havde noget statsborgerskab hun er født i danmark hun planlægger alvorlig kriminalitet

om mennesker som er født i danmark og levet hele deres liv i danmark børn der er født i danmark hvis de begår kriminalitet eller planlægger kriminalitet skal de straffes

alliance at de krav vi i dag stiller til folk som ønsker dansk statsborgerskab er helt rimelige at man skal kunne tale dansk at man ikke skal være kriminel at man skal kende til dansk kultur og historie og at man skal være selvforsørgende og vi mener at man skal have

meget meget stærke grunde til at kunne se bort

det er i danmarks interesse at sikre at kun dem som for alvor vil danmark i ord og i handling bliver danske statsborgere og en helt essentiel del af det er altså at man behersker sproget på et ordentligt niveau og at man har en forståelse for den danske kultur

der kører i øjeblikket en debat om at de unge mennesker når de starter i folkeskolen

ikke er gode nok til at tale dansk og det gør at de sakker bagud resten af deres skoletid derfor mener vi at det er fuldstændig afgørende at vi ikke herindefra sender et signal ud til forældre om at de skal slække på dansk

slække på sprogkravene tværtimod skal vi sende et stærkt signal herfra om at det er fuldstændig afgørende at også børnene lærer det danske sprog og derfor

beslutningsforslaget om at unge udlændinge der er født og opvokset i danmark kan opnå dansk indfødsret ved erklæring det vil sige at de reelt får lettere ved at opnå dansk statsborgerskab og det er godt jeg har desværre også hørt mange ulykkelige historier fra unge den gruppe som venstres ordfører nævnte problemfrit kan få statsborgerskab men hvorfor så stille alle de her benspænd hvorfor alle de benspænd

vi skal selvfølgelig sikre lettere og hurtigere adgang for denne gruppe af unge da kravene blev skærpet tilbage i november

femten sagde vores daværende ordfører

i alternativet er vi helt og aldeles imod den her del af forslaget som vi i den grad finder modarbejder integrationen og sammenhængskraften i samfundet vi ser det

et skadeligt skel imellem dem og os i stedet for at tilstræbe et større vi det kan ikke siges mere tydeligt og det skal siges tydeligt

og det er godt rigtig godt i alternativet kunne vi dog godt ønske os at sf var gået skridtet videre og havde fjernet nogle af de krav der stilles derfor vil vi gerne stille et ændringsforslag der ikke inddrager den del af b en hundrede og ti der opstiller en række andre krav i alternativet mener vi at når du er født i danmark

opvokset i danmark når du har gået i skole i danmark og har danske venner så har du al mulig grund til at føle dig dansk det signal mener vi er utrolig vigtigt at sende hvis vores unge i danmark skal føle sig hjemme og det skal de og vi tror på at det har en stor inkluderende værdi

om man ikke kunne se et problem i at den pet test eksempelvis

hvad nu hvis man er kommet hertil som ganske lille for eksempel som tre årig

føler at der bliver opstillet en hel masse benspænd altså at der bliver gjort en hel masse for at de ikke skal få dansk statsborgerskab og dermed reelt føle sig som en del af det danske samfund jeg vil ikke

for vidt at begynde at redegøre fuldstændigt for alternativets

der bliver opstillet den her lange række af benspænd for at føle føle sig

mener at det skal gøres på en helt anden måde

vi har nogle forslag til hvordan man kan gøre det på en anden måde og det skal gøres på en helt anderledes måde

som fremgår af

de kriterier der er i det her forslag men

det at stille krav i skolen benspænd altså også i forhold til almindelige danskere der har dansk statsborgerskab er det benspænd er det benspænd at de skal op til eksamen for at vise og demonstrere hvad de kan

lang diskussion jeg mener ikke det er benspænd jeg mener faktisk at man gør de unge mennesker en tjeneste ved at stille krav

dansk ungt menneske og

et barn der er født og opvokset i danmark er her jo på lige fod

gået på de danske marker

danmark at unge bliver her

jeg er

senere hen kan vi jo ikke udvise vedkommende hvis han først er blevet

årig og skulle blandt andet til en samtale i politigården med en politibetjent og jeg skulle opfylde en hel del kriterier og det synes jeg er meget fair

tildele folk der gør en indsats

det er også derfor at vi i de konservative vil have endnu strammere regler i forhold til folk som har grundlæggende antidemokratiske holdninger

godt tænke os at vi får en endnu bedre screening i

til de folk som hader vores demokrati de skal ikke

dansk statsborgerskab selv om de opfylder nogle af de andre kriterier så vi håber og regner med at regeringen er på vej med en reform i forhold til statsborgerskab og det glæder vi os til sfs

beslutningsforslag om at unge udlændinge født i danmark

blive danske statsborgere blot ved at afgive en erklæring uden at der bliver stillet krav om

på et vist niveau eller kendskab til danske samfundsforhold er vi ikke tilhængere af vi skal ikke tilbage til de regler der

vi synes også det er vigtigt i en tid hvor vi er truet af folk der

radikaliserede holdninger at at efterretningstjenesten

kommer ind over ansøgningerne de skal vurdere om de unge udlændinge kunne være til fare for landets sikkerhed danske statsborgerskaber skal i højere grad tildeles personer der reelt er integreret og som bidrager positivt til danmark og som vil

men som os i et folketingsår med rigtig mange debatter om netop integration ville det have været et smukt signal at folketinget afsluttede debatterne med en anerkendelse af at vi ikke selv skaber modsætningen vi stiller ufattelig mange krav til unge med anden etnisk baggrund de skal ofte gøre alting dobbelt så godt og gøre sig sig

i forhold til etniske danskere for at bevise at de vil være en del af samfundet og med lovændringen sidste år har vi også gjort tilværelsen for de unge meget mere usikker fordi de nu på lige fod med de voksne skal prøves i diverse test med videre for at opnå statsborgerskab og ikke mindst sikkerhed for at det liv som de indtil videre har levet kan leves videre med venner og familie sociale aktiviteter uddannelse og meget andet det er netop det skønneste ved at være ung at drømme kan realiseres lige der hvor livet ligger foran dig men det forudsætter altså den nødvendige tryghed vores unge alle unge skal allerede meget tidligt forholde sig til hvordan de tænker sig at deres voksenliv skal udvikle sig

kvalificere sig til gymnasiet eller om de

tid til rejser ud i verden tid til familieplaner og meget andet langstrakte og omstændelige procedurer stiller ikke alene disse unge ulige i forhold til etniske

de unge gror af

er jeg også ked af at der mangler opbakning til forslaget jeg vil ikke afvise at

vandelskrav hvorfor må man ikke få dansk statsborgerskab ved erklæring selv om man har begået kriminalitet hvorfor

er kommet hertil som tre årig eller som fem årig hvordan skulle det her

hvis unge skal integreres i det danske samfund skal de integreres på lige fod med alle mulige andre unge

at det kan lade sig gøre

at vi i øvrigt har et retssystem der tager sig af det hvis det er sådan at man begår kriminalitet eller andet

jeg vil med det samme sige at regeringen ikke kan

ændre på de her regler vi har siden

første september to tusind og femten accepteret dobbelt statsborgerskab i danmark og det er der faktisk masser af danskere der har sat stor pris på og sætter stor pris på både i ind og udland på baggrund af reglerne om

danske statsborgere

dobbelt statsborgerskab rent faktisk

dømmes for overtrædelse af bestemmelserne i straffelovens kapitel tolv og tretten ved dom

sit statsborgerskab medmindre den pågældende derved bliver statsløs straffelovens kapitel tolv og tretten vedrører jo blandt andet forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder samt terrorisme jeg tænker i den forbindelse på eksempelvis danske statsborgere der rejser til syrien og tilslutter sig terrorbevægelser hvis disse personer samtidig er statsborgere i et andet land end

har vi muligheden for ved dom at frakende dem det danske statsborgerskab det kan vi ikke hvis de har opgivet deres oprindelige statsborgerskab så reglerne om

dobbelt statsborgerskab indebærer altså også at vi har en større mulighed for i sidste ende

udvise nogle af de mennesker som vi bestemt ikke ønsker skal være her i danmark og jeg må sige

få de her mennesker udvist

en nem sag men muligheden foreligger nu det

gjorde den ikke før og jeg kan garantere herre christian langballe for at det er noget af det som vi kommer til at arbejde hårdt på

ministeren til at kommentere det forhold at vi under den

blev ført valgkamp i danmark det er jo altså blandt andet konsekvensen af dobbelt statsborgerskab det vil jeg godt lige minde om

et semidiktatur for en statsleder

det er en af begrundelserne en af hovedbegrundelserne for at jeg i sin tid i hvert fald stemte for

og jeg vil antage at herre christian langballe også ønsker de her mennesker udvist den mulighed havde vi bare ikke før

igen det ser ikke ud til at at det her

konkret beslutningsforslag men det er jo trods alt ikke mere end to en halv år siden at et stort flertal her i folketinget blev enige om at man i danmark skulle tillade dobbelt statsborgerskab

man kan have til to lande jeg mener helt klart også at man som dansk statsborger skal være loyal over for danmark det underskriver man jo i parentes bemærket også

en følelse af ansvar for og tilknytning til noget eller nogen og en vilje til at kæmpe for det og forpligte sig på det jeg slog det lige op i ordbogen også bare for at se hvilke formuleringer der bliver brugt der og der bliver det defineret som fuld støtte og troskab det er jo noget der ligger i den enkeltes identitet det er inde i kernen af mennesket

og på den måde giver det for mig ikke særlig meget mening at vi som stat skal lovgive ud fra en generalisering om at inde i sig selv kan alle mennesker kun

både i grundloven og i tiden til formuleringen af § fire og fyrre her i grundloven og ikke for at være polemisk eller noget vil jeg bare sådan lidt forsigtigt sige at nu er vi jo så nogle år

i den her sammenhæng det er fint og vigtigt at have en interesse for vores historie og hvad vi kommer af men når vi står her i salen

lovgiver vi jo altså ikke for fortiden men for fremtiden og det var det vi gjorde da vi tillod dobbelt statsborgerskab at vi i danmark har mulighed for at have dobbelt statsborgerskab er til gavn for mange og ikke til skade for nogen at man vælger at søge om dansk statsborgerskab og opnår det ved at møde de krav vi stiller

man binder og forpligter sig til danmark på den måde synes jeg er positivt al den stund at der jo er tale om mennesker der har deres liv her i danmark som har boet her i mange mange år som forsørger sig og sine overholder landets love taler sproget at de mennesker vælger at blive danske statsborgere synes jeg er et plus de rækker ud mod vores fællesskab og forpligter sig på det land

lever deres liv så det dobbelte statsborgerskab er ikke et udtryk for et manglende tilhørsforhold eller et fravalg men et aktivt tilvalg at have muligheden for dobbelt statsborgerskab styrker tilhørsforholdet til danmark for en række mennesker der bor

og har deres familieliv og arbejdsliv her og det gælder naturligvis også med omvendt fortegn for den lille kvarte million danskere der rundt omkring i verden har benyttet sig

muligheden for at bevare deres statsborgerskab og som med de her regler jo kan vælge nu også at forpligte sig fuldt ud på det land hvor de har deres liv så uden flere ord knyttet til det

når det gælder tyrkiet i forhold til at man udvider

hvor der er nogle helt andre rammer for folkestyret er der ikke en konflikt i det det det synes jeg

hen virkeligheden demonstrerer er der ikke en konflikt i at tyrkiske politikere vil føre valgkamp i danmark for

i tyrkiet er der ikke en konflikt i det det mener

fremtiden at dobbelt statsborgerskab kommer til at betyde

anerkende at det med loyalitet faktisk spiller en meget

organisationer i etniske miljøer før vi tillod dobbelt statsborgerskab og det betyder da ikke

det ikke var vigtigt at gå op imod det dengang jeg synes det er helt rigtigt at påpege det hykleri der er

i danmark og stemme for at indskrænke andre menneskers frihed helt enig jeg synes

godt ord til at beskrive hvis fremmede landes politikere skal føre aktiv valgkamp i danmark

set helt på linje jeg synes også at gode socialdemokratiske gruppekollegaer er gået ind i den kamp både med afsæt i deres lokale valgkredse og

i deres egen baggrund det er en vigtig kamp

langballe vel også anerkende det er altså ikke noget opstået

hele det her statsborgerskabsområde jeg ville da ønske at man havde holdt fast i grundlovens oprindelige bestemmelse om hvad et statsborgerskab er så havde vi ikke stået i den her misere som vi gør i dag det mener jeg virkelig der

kommet i den situation hvis man havde fulgt grundlovens

eksempler hvor mor har ét statsborgerskab og far har et andet statsborgerskab og det er måske det allerbedste eksempel

barn være statsborger som mor er eller som far er

og blev modtaget af en masse glade mennesker med flag og champagne og jeg ved ikke hvad

danskere som var flyttet ud af danmark og boede et andet sted som nu fik muligheden for at få dobbelt statsborgerskab de havde simpelt

havde boet mange år i et andet land

udlændinge der boede i danmark men som var blevet danskere og gerne ville være statsborgere i danmark men heller ikke kunne få sig selv til at frasige sig

statsborgerskab så det var i mine øjne en rigtig god og progressiv beslutning som vi traf til gavn for rigtig mange mennesker men jeg anerkender at det var en svær beslutning det var det også i venstres

der var tale om et paradigmeskifte hvor man jo decideret havde en konvention der forbød dobbelt statsborgerskab og som danmark havde tiltrådt men som en række lande havde opsagt fordi verden havde forandret sig for vi lever i en globaliseret verden vi lever i en verden hvor mennesker i stor stil bevæger sig på kryds og tværs af grænser og ja det er noget rod

et rodet sted man kunne også sige at verden er et broget sted for at bruge et mere positivt ladet ord

ganske fornuftigt at tage bestik af at verden har forandret sig det har den siden vores grundlov fra atten ni og fyrre men det har den også gennem de senere årtier

mulighed for at fastholde en tilknytning til deres oprindelseslande og danskere der er flyttet ud i verden og blevet statsborgere i andre lande har også fået lov til at beholde deres

på den amerikanske vestkyst for at finde ud af at det

at være amerikaner og dansker og elske begge lande endog rigtig højt grundlæggende er den overbevisning at der ikke er grund til at tvinge mennesker til at foretage valg som det ikke er nødvendigt at foretage derfor er der heller ingen grund til at tvinge nogen til at opgive deres oprindelige statsborgerskab fordi de gerne vil være statsborgere i et nyt land i min verden er det fuldt ud muligt at elske både sit gamle og sit nye fædreland højt ligesom fru astrid krag sagde jeg tidligere har sagt om mine to børn kamma og valdemar dem elsker jeg også lige højt og

være umuligt for mig at skulle vælge mellem dem men jeg har en fornemmelse af at mine argumenter om globalisering og dobbelt fædrelandskærlighed måske ikke vækker den helt store genklang hos dansk folkeparti så derfor vil jeg i stedet som

anden sidegevinst ved reglerne om dobbelt statsborgerskab

reglerne har nemlig stor betydning for vores muligheder for at frakende dansk statsborgerskab fra personer som på den ene eller den anden måde har vist sig bestemt ikke at være danskere faktisk være

det gælder eksempelvis de syrienskrigere som vi her i salen diskuterede netop på baggrund af et beslutningsforslag fra dansk folkeparti som ønskede at

det skulle præciseres at man kunne fratage syrienskrigere deres

lille drøftelse med herre christian langballe om

fremgår det jo af indfødsretsloven at

der dømmes for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel tolv og tretten og det er de to kapitler der omhandler forbrydelser mod mod staten altså eksempelvis syrienskrigere ved dom frakendes deres statsborgerskab medmindre de derved bliver statsløse og det giver sådan set god mening for

det er jo kun hvis de borgere samtidig er statsborgere i et andet land end danmark at det overhovedet giver mening at fratage dem deres statsborgerskab

skal vi altså have et land vi kan udvise dem

ikke bare sige du skal ud vi er nødt til også at sige hvor så skal hen

os at det land har en forpligtelse til at tage imod de pågældende og det har man altså hvis de pågældende er statsborgere i det

man bliver nødt til at gøre op med sig selv

sætter muligheden for at frakende syrienskrigere deres statsborgerskab højest

ikke kommer bag på nogen venstre kan ikke

med at kunne fradømme statsborgerskab altså said mansour fik fradømt

og hvor mange er det så egentlig det er blevet til er det én eller hvad

betyde det nævneværdige i forhold til det her og når man endelig kommer med

nogle vægtige argumenter man mener virkelig betyder noget synes jeg altså virkeligheden demonstrerer

er vægtigt eller bare er noget man sådan siger fordi man synes det lyder godt

op det kræver altså et land man kan udvise dem til og siden da har der været en syrienskriger som har fået frataget sit statsborgerskab som også havde et dobbelt statsborgerskab det er korrekt at tidligere

været nogle som havde problemer med at blive løst fra deres tidligere statsborgerskab

har så ladet nåde gå for ret i indfødsretsudvalget og sagt

man så godt få statsborgerskab alligevel fordi man

haft de her vanskeligheder ved at blive løst fra det foregående statsborgerskab men jo også en række lande hvor man godt kan få den her løsning og det er jo også blevet nemmere for en række lande at blive løst og nu stiller vi slet ikke krav om løsning det vil sige at fremover vil det jo nærmere blive reglen end undtagelsen at man når man får dansk

statsborgerskab så ikke bliver løst fra sit tidligere

at den loyalitet som man har som borger knytter sig

land det er simpelt hen det der er det afgørende og der må de andre forhold vige det er simpelt hen bare

og det vedkender jeg mig gerne det kan være at det ser mærkeligt ud i ordførerens hoved

jeg mener at det helt afgørende principielle at man knytter sin knytter sin loyalitet og kærlighed til danmark har betydning det har en langt langt dybere betydning end

almindelige politiske dagsorden sådan som den er nu

når først de har fået dansk statsborgerskab vi er helt enige i at vi skal være påpasselige med

set et meget godt eksempel på at vi ikke bare

at man skal få det per automatik den dag man fylder atten

den her automatiske tilkendelse af dansk statsborgerskab er vi ganske enige med dansk

negative konsekvenser ved at fjerne dobbelt statsborgerskab så behøver vi

det generelt blev muligt at have et andet statsborgerskab

mener virkelig modernisere for det var at

til den virkelighed vi lever i nemlig at der bor mange mennesker i danmark som har boet her i årevis

måske er dansk gift og har danske børn men oprindelig kommer fra et andet land og har det sådan

de oprindelig kommer fra det var virkelig et naturligt skridt at tage som sagt mange mennesker som bor i danmark med et andet statsborgerskab

helt naturligt ønske om at høre til i danmark og samtidig bevare tilknytningen til til deres oprindelige land eller deres forældres gamle land

har ofte fokus på efterkommere af danske udvandrere til usa eller argentina som jo altså bevarer danske traditioner og bånd til danmark

nogle danskerkolonier rundtomkring i i verden

mennesker som oprindelig har rødder i danmark som er blevet en del af det samfund de er flyttet til

stadig bevarer en tilknytning til

på præcis samme måde kan mennesker som oprindelig kommer fra rusland

irak eller chile eller eller hvor det nu

nemlig at de føler sig danske men

derudover er der også et lidt praktisk aspekt i det her nemlig at vi i årene op til lovændringen i to tusind og fjorten så hvor utrolig besværligt det var for en masse mennesker at blive løst fra deres

så skulle myndighederne i det land som de oprindelig kom fra

udføre en masse papirarbejde som det ikke altid var muligt at få disse myndigheder til at

det betød jo så at vi faktisk

der ligesom fik den mulighed nu har vi altså lavet en lovgivning som gælder for alle man må gerne have et dobbelt statsborgerskab det synes jeg

men jeg vil helst ikke give slip på det statsborgerskab jeg har

helhjertet fortsat den lovgivning og stemmer selvfølgelig imod dansk folkepartis forslag

lige nævne at dansk folkeparti jo har markeret sig meget tydeligt i medierne som tilhængere af et forslag fra sydslesvigudvalget om at dansksindede sydslesvigere kan få dansk statsborgerskab på baggrund af

som blandt andet omfatter deres forældres danske oprindelse

at det kunne være interessant at høre dansk folkepartis svar på det meget simple spørgsmål man så kan stille nemlig

betyder at de her

fra det danske mindretal i tyskland skal opgive deres tyske statsborgerskab for at få lov til at få det danske statsborgerskab jeg synes at det her igen

eksempel på at dansk folkeparti arbejder i to forskellige retninger på den ene side arbejder man for at mennesker fra det danske mindretal

lettere adgang til at få det danske statsborgerskab de har i forvejen betydelig lettere adgang til at få dansk statsborgerskab end andre mennesker

være at dansk folkepartis ordfører vil svare på det

enhedslisten at det med det danske mindretal og dobbelt statsborgerskab var det rene pjat det mente man faktisk

det rene pjat at de skulle omfattes af det

der foregår i folketinget hvor man ligesom ikke står på mål for sit eget standpunkt

at man kan få dobbelt statsborgerskab med hensyn til det forslag som diskuteres i sydslesvigudvalget om at udvide det danske mindretals adgang til lettere at få dansk statsborgerskab

men det er rigtigt at det forslag som ligger i udvalget nu er vi meget kritiske over for blandt andet fordi

udvider det område som man skal bo i for at

opfylde opholdskravet

den anden side af den demokratisk fastlagte grænse fra nitten tyve det er klart at vi er meget kritiske over for det et andet element vi er meget kritiske over for er at et af de kriterier

for at få den her lettere adgang er at man skal gå fire generationer tilbage og identificere eventuelle danske statsborgere i stamtræet

vi står altså uforstående over for det her med

så ja vi er kritiske over for det forslag som ligger i sydslesvigudvalget på nuværende tidspunkt ligesom jeg ved at der er mange fra det danske mindretal som af

altså på grund af det her spørgsmål om ophold på den anden side af nitten tyve grænsen og det med at gå fire generationer

en nation men jeg ser heller ikke noget problem

at man kan være loyal over for flere nationer

men selvfølgelig stadig væk føler sig nært forbundet

jeg svært ved at se at der skulle være en konflikt mellem loyalitetsforholdet til usa

til danmark men jeg medgiver at der er nogle problematikker i forhold til folk som kommer fra lande som værdimæssigt er meget forskellige

til den tyrkiske afstemning for nylig det

på at der er udfordringer

dog tungest

livsomstændigheder har taget dem et andet sted hen i verden

selv efter at have levet mange år i et andet land er virkelig også sigende for danskhedens vitalitet og vi ønsker ikke at nægte de her danskere de her mennesker deres officielle tilknytning til danmark

anerkender de problematikker som dansk folkeparti påpeger

tungest og i liberal alliance er det altså det sidste jeg var inde på

at skulle jeg nogen sinde finde på at udrejse til for eksempel usa og slå mig ned dér og få en amerikansk kone og så

så må det gøre det og det

set er helt i orden men jeg

at så erklærer man en ubetinget loyalitet i forhold til den amerikanske stat

kan ikke forstå hvorfor det hvorfor det problematiseres sådan at mennesker skal foretage det valg

vi for eksempel taler usa og danmark vi mener sådan set godt at man kan være loyal over for to nationer hvis værdifællesskab ligner hinanden så meget men men jeg respekterer synspunktet om at man skal træffe

få dobbelt statsborgerskab og dermed at bevare deres statsborgerskab og i den forbindelse formentlig også en del af deres identitet reglen om dobbelt statsborgerskab gælder naturligvis jo også

for eksempel unge danskere der er født og opvokset i udlandet med danske forældre

derfor føler sig særlig knyttet knyttet til danmark og føler at de har en dansk identitet forslagsstillerne beskriver i forslaget hvordan et statsborgerskab udtrykker udelt loyalitet og bundethed til danmark betyder det så at disse unge ikke kan føle en stor loyalitet

danmark fordi de er statsborgere i et

de kan derfor finder vi også at loven om dansk statsborgerskab er positiv også i forhold til for eksempel de

unge mennesker i danmark der dermed kan bevare deres bånd til deres forældres hjemland som man godt kan høre

er vi slet ikke enige i argumentationen og præmissen

oppe i nordsjælland

og i særdeleshed noget andet

mors identitet

nationalitet

periode fik indført

for globalisering

tredive

i job selvforsørgende

hver eneste dag

vi fik besøg af på statsborgerskabsdagen

hvis vi følger beslutningsforslaget

og frasiger sig sit andet pas

mobile til at skabe nye

end sin hjemstavn og sine nye omgivelser

ikke vil løse deres borgere fra deres oprindelige statsborgerskab og selv hvis vi fandt en løsning på det problem har forslaget flere slagsider det er eksempelvis den danske kvinde som i sine unge dage rejste til usa og her blev forelsket i en amerikansk mand fik to børn inden den samlede nye familie besluttede sig for at bosætte sig i danmark de to børn var oprindelig amerikanske statsborgere og følte sig lige så knyttet til deres fars familie og hjemland som de føler sig knyttet til deres mors familie og hjemland ud over at det var bedst for de to børn som nu skulle vokse op i danmark at have dansk statsborgerskab

de to nu unge mennesker blandt de danskere som benyttede sig af muligheden for at få dobbelt statsborgerskab så de nu både er danske og amerikanske statsborgere de to unge føler sig ganske rigtigt ikke mere loyale over

for usa de to unge har stærke følelser for såvel danmark som usa og de kan faktisk rumme det faktisk oplever jeg at den nye generation af unge i langt højere grad formår at se bort fra stive landegrænser og se sig som borgere i en globaliseret verden i det nævnte eksempel har de to unge danskere i dag heldigvis også bedre muligheder når de nu engang er i den situation at de har aner både i usa og danmark og føler sig som både danskere og amerikanere med et dobbelt statsborgerskab som sikrer at de ikke følelsesmæssigt bliver rykket midt over det har vi ikke tænkt at vi

beslutningsforslaget vi er tilhængere af dobbelt statsborgerskab især

der er en hel del danskere i udlandet som i mange år har efterspurgt muligheden for at beholde deres danske statsborgerskab og

det synes vi er helt fint og det er først og fremmest af hensyn

for at de kan bevare deres danske identitet og tilhørsforhold til danmark selv om de flytter til et andet land og bliver statsborgere

en globaliseret verden skal der være mulighed for det

som regel er der ikke loyalitetsproblemer

dobbelt statsborgerskab men vi har og det vil jeg gerne medgive lige haft et eksempel med nogle tyrkiske statsborgere

afstemning i tyrkiet det syntes jeg var deprimerende det syntes jeg var bekymrende men jeg opfatter det

handler om manglende integration manglende tilhørsforhold og tilknytning til det her samfund

at man har dobbelt statsborgerskab så problemet her ligger et helt andet sted

at man har fået mulighed for at få dobbelt statsborgerskab så alt i alt kan

talte varmt for at det var en konservativ mærkesag at man kun havde ét statsborgerskab dengang

går

rejste ud i verden og og arbejdede så jeg vil

vi fik på denne fredag at de konservative nu støtter

det her principielle indspark i forhold til hvad et statsborgerskab er

vi lever i en globaliseret tid jeg synes altid

jeg mener faktisk at statsborgerskabet og nationalstaten er en beskyttelse imod de negative sider af globaliseringen hvor vi jo kun har set det første og det synes jeg

man skal medtænke i hele det forhold at det at indføre dobbelt statsborgerskab

man kommer i den konflikt at der kan komme

politikere der endda har et ståsted der ligger langt væk fra det danske demokrati altså

faktum men jeg mener så også

jubelglobalister skylder os bare

gang imellem også at adressere globaliseringens bagside det er klart for os at det har handlet om at statsborgerskabet det enkelte statsborgerskab udtrykker en loyalitet en grundlæggende ubetinget loyalitet

kan man så godt have følelser i forhold til et andet land

havde besøg af en amerikaner som var ude at se

tjele kirke jeg viste ham rundt og så sagde han at hans bedstefar eller oldefar var udvandret til usa og

havde den her grundlæggende følelse i forhold til danmark

set fint det forstår jeg udmærket godt men det betyder jo ikke at han skal være dansk statsborger der mener jeg at loyaliteten den ubetingede loyalitet spiller en afgørende

ud eksempelvis til usa

man skal beslutte sig for hvor man egentlig vil kaste sit lod i vægtskålen hvad det er for en nation man vil virke for

godt kan have dybe følelser for danmark selvfølgelig kan man det men det drejer sig altså

nemmere med dobbelt statsborgerskab jeg benægter jo ikke det enkle faktum at for at kunne frakende nogen et statsborgerskab sådan som lovene er i dag

have to statsborgerskaber ellers kan man ikke få frakendt sit statsborgerskab

er fuldstændig med på præmissen jeg spørger så bare hvor meget kommer det her til at betyde

jeg vil gerne frakende folk statsborgerskabet

altså også fast ved at i det her forhold til det enkelte statsborgerskab

noget helt andet der står på spil for mig og for os i dansk folkeparti

det er den der betyder noget og det mener jeg er vigtigt at sige da navnlig i en globaliseret tidsalder så vil jeg lige her til sidst

adresserede og som fru johanne schmidt nielsen fra enhedslisten også har adresseret nemlig hvad så med det tyske mindretal og

vil jeg så sige at det

tænkt mig at adressere det jeg mener at det danske mindretal spiller en helt særlig rolle

grænsende op til danmark og at der er tale om en gammel historie og en gammel bundethed til danmark mener jeg er en undtagelse og et særtilfælde og derfor ville vi også stille

det danske mindretal anderledes hvis vi fik held til at få ophævet

vedtaget men vi kan jo prøve igen

danmark det er da klart det anerkender jeg men jeg mener så også og det er der hvor min pointe kommer at når

må man foretage et valg fordi det drejer sig om loyalitet ubetinget loyalitet i forhold til det land hvor man

at man så at sige kaster sit lod i den vægtskål og deler skæbne med det land hvor man bor

ikke en helt urimelig måde at stille et

man foretager valg ved at sige at er et bestemt land man identificerer sig

er flere folketingsmedlemmer herinde som har fået henvendelser fra nogle af de britiske borgere i danmark der lige nu er i gang med at søge om dansk statsborgerskab fordi de er er bekymret for

jyske dollars var og en overgang var jeg bange for at det måske havde noget at gøre med om det var opgivet til skattevæsenet eller

alternativets forslag her om at lave lokale valutaer og mente at der

skulle holdes i et særligt lukket kredsløb lidt ligesom det alternativet her

betalte med og måske i virkeligheden

nogle lokale valutaer man mener at

fremme lokale valutaer fremmer man en måde hvorpå pengene bliver i lokalsamfundet spørgsmålet er om det er i vores interesse at

vil det betyde at den mægtig store eksport danmark har

den internationale frihandel vi har haft igennem de sidste halvfjerds år har jo gjort at landene har handlet integreret med hinanden

kommet i forbindelse med hinanden på en anden måde og at man har skabt en stadig mere velstående verden hvor stadig færre mennesker lever i fattigdom hvor stadig flere børn vokser op og kan gå i skole hvor stadig flere mennesker har adgang til rent drikkevand

det er blandt andet på baggrund af

blevet bedre til at handle med hinanden og skabe arbejdsdeling på tværs af landene derfor er frihandel en stor gevinst for samfundet og derfor skal vi ikke stille handelsbarrierer

af beslutningsforslaget fremgår

omskiftelige ombyttelige valutaer for

hvis man

være at sige nej til frihandel

var lokalt produceret jeg er helt bevidst om

har nogle negative påvirkninger for vores klima og

vores miljø det mener jeg skal håndteres i prisen for transporten

forslaget her

en toldmur der gør at lokalsamfundets virksomheder måske får et marked for sig selv men dermed også får mindre konkurrence og konkurrence er med til at holde en virksomheds initiativlyst og innovation skarp og det betyder at hvis man skulle indføre en sådan lokal valuta og holde pengene

der ske det modsatte forbrugerne forbrugerne ville få varer som enten var dyrere eller dårligere

vil være sådan at det her vil gå ud over de enkelte forbrugere

de områder hvor en sådan lokal valuta ville blive indført jeg har set i

sonantes og de andre sagen er jo at de ikke er særlig udbredt det er en meget meget lille omsættelighed der er

fordyres transaktionerne

jo man kan finde konkrete eksempler på at nogle har taget det her til sig men det er ikke særlig udbredt det er ikke særlig

være negativ

idé jeg synes faktisk forfriskende at alternativet tager ideer op som måske ikke er fuldstændig grydeklare og lader os få en

er forskel på ideer som ikke er grydeklare og så ideer som trækker i den modsatte retning af hvad vi gerne vil og når regeringen ønsker en verden med frihandel en verden med innovation en verden hvor konkurrence er med til at drive priserne ned for forbrugerne

ja så vil det her forslag trække i den modsatte retning og derfor kan regeringen ikke

det overhovedet ikke haft nogen effekt og det er fuldstændig ubetydeligt jeg synes jo at det vi forsøger med det her beslutningsforslag i

give de lokale som har lyst til det her en mulighed og

det er jo ikke korrekt når finansministeren siger hvis finansministeren har undersøgt de der lokale forsøg at det ikke har øget den økonomiske omsætning i lokalområderne det er lige præcis det det har det er lige præcis det

lokale varer dermed skal man ikke transportere varerne så langt og det fremmer bæredygtigheden men det fremmer jo også

at lokalsamfundene i landområderne også får en mulighed for at få øget økonomisk aktivitet og øget produktivitet med lokale varer derfor undrer det mig såre

om hvorvidt det er til gavn for lokalområderne der er rigtig mange af de virksomheder danmark har liggende ude i lokalområderne altså langt væk fra de store byer som er leverandører eller direkte eksportører af varer og hvor en sådan udbredelse af lokale valutaer vil være til skade for

gavn af øget frihandel så hvis man får en situation

på grund af lokale valutaer der

være til skade for danmark vi har igennem mange år nu haft overskud på vores betalingsbalance

dermed blevet rigere af handelen med omverdenen og verden omkring os har fået bedre varer og billigere varer ved at kunne handle med danmark det vil vil

borgernes udfoldelsesmuligheder og virkelyst det er skrevet anderledes

ministeren nævner de her skræmmeeksempler synes

jo det er interessant at se på lige præcis brixton hvor man altså laver

en lokal produktion de bliver sat op på byens tage og så videre

om de vil tage del i det her eksperiment om de vil købe de lokale valutaer eller veksle de lokale valutaer til at kunne omsætte lokalt

det er interessant at ministeren ikke vil være med til at fremme lokale udfoldelsesmuligheder særlig også når man tænker på land og by problematikken særlig når man også kan se at det fremmer bæredygtighed

med pund sterling i stedet for brixton pounds der er intet til hinder

fremme noget som helst men tværtimod gøre det dyrere

gøre det med de valutaer vi har

et sigte som som nogle godt kan trække en smule på smilebåndet ad

holde den strengt sagligt og jeg har altså besluttet at

og poletter til fri afbenyttelse det

hæve blodsukkeret lidt så så vi alle sammen

i godt humør for god ordens skyld skal

det her med at vi gerne vil være sikre på at have en stabil valuta og

en fastkurspolitik for at sikre at danmarks økonomi ikke oplever store udsving på grund af kursændringer og alle de her ting men derfor er der selvfølgelig alle mulige sjove og spændende aspekter hvis man begynder at tænke alternativets forslag ud

skal kunne udrede yderligere

jeg ikke i tvivl om jeg tror ikke at effekten af det ikke vil være så meget større end hvis vejle

jeg ved også godt at der findes

man kommer så langt med det hvis man ønsker at omsætte det

til handelsvarer i den mere alvorlige ende

i i udstrakt grad bliver brugt af blandt andet kriminelle vi senest da it kriminelle

i sidste uge anvendte det globalt til at modtage

om at til trods for at der kan være nogle muntre aspekter i at skulle indføre en sønderjysk d mark eller hvad det nu kunne være af alternative møntenheder

der er jo trods alt det element at

jeg er meget meget tryg ved nationalbankens

på de mange penge som jo rent faktisk er i omløb

møntomløb der er der er et seddelomløb på fire og tres milliard kroner og mønter for seks milliard

de færøske sedler for fire hundrede million

otte hundrede falske falske sedler

sidste år og

hvor man selvfølgelig har erfaringer hvilket alternativet også nævner jeg synes måske vi mangler et par andre eksempler som for eksempel det man har set i kenya hvor man har indført alternative møntenheder

hvor man har to parallelle pengesystemer et for de lokale borgere en lokal pesos

muntre mulighed for at

bange for handelsbalancen er bange for

sammenligner det her system med cuba hvor man kører dobbelt i forhold til dollar

jeg synes jo at det vi skal gøre her i folketinget er at sørge for at lokale initiativer og entreprenante mennesker og virkelystne lokale sammenslutninger

på djursland vi ved at det de gerne vil er at de gerne vil kunne lave lokale djurs som de kalder det fordi de gerne vil sørge for at der er

større sammenhold i lokalsamfundet de vil gerne sørge for at de køber de lokale varer så jeg har meget meget svært ved at se den her lidt latterliggørelse

putter ned over det egentlig er det jo latterliggørelse af en hel stor lokal gruppe som gerne vil prøve at

kan anvende den anden er den der hedder pesos convertibles som man kan anvende som turist men det er altså begge to officielle møntenheder og det skyldes jo at man ikke ønsker at cubanerne har mulighed for at anvende de penge de tjener

det som alternativets forslag

helt er så meget i fredagshumør som som jeg er

ønskede faktisk at tage det her på den lidt muntre vis men det ændrer i hvert fald ikke på det helt grundlæggende faktum at man på djursland og mange andre steder kan gøre mange ting man kunne for eksempel vælge at investere lokalt i sine virksomheder eller for den sags skyld lave som jeg nævnte nogle af de systemer man allerede kan

at i virkeligheden fremme lokale initiativer vi ved at det her

fra de initiativer der er taget rundtomkring i europa som eu jo i øvrigt

finansielt er at den økonomiske vækst stiger lokalt

at at der er et større forbrug af lokale varer og at det simpelt hen fremmer borgernes samhørighed så det undrer mig stadig væk at

og så må jeg sige

er meget optaget af at begynder man at åbne for de her systemer

for at der bliver snydt med det vi synes sådan set at der er rigeligt af muligheder og huller i forvejen for at man kan snyde på forskellig vis og jeg håber da ikke at nogen en dag skulle få den tanke at så kan black army eller bandidos lave

begrundelsen for at komme med det det bliver man sådan

kan mure sig inde og have en økonomi lokalt

er da masser af steder til man nævner også det her eksempel med

ordfører sagde at der er masser af steder hvor man udsteder gavekort til de butikker som ønsker at

noget og opbygge noget i fællesskab

så sandelig ude i kommunerne og lokalt hvis man ønsker at

derudover er der med lokal valuta som med al valuta en risiko for falskmøntneri ja selvfølgelig er

hvis der bliver mange forskellige mønter folk vil kunne kende dem

der var nordjyske dollars og der kunne være lollandske pesetas og der kunne være alle mulige forskellige mønter

købe alternativ valuta så sent som i fredags var jeg i føtex

så kan man jo betale med dem hvis man vil

for at nedgøre forslaget som sådan

hvis man vil have en diskussion om at man lokalt kan have nogle fællesskaber om noget

men at blande lokal valuta ind i det

kan have nogle fællesskaber for at bygge noget op lokalt så derfor synes vi ikke at forslaget er særlig interessant og slet ikke set i et folketingsperspektiv

i et lokalt perspektiv

bestemt er til rådighed ude ude lokalt så vi kan som sagt ikke stemme for forslaget da vi mener at det ikke vil have nogen

trykke de her nye slags penge så ville det blive et frygtelig rodet marked

jeg synes egentlig også at ministeren

hvad det egentlig er for en tankegang man åbner op for og

så siger i forhold til at det skal være et lokalt initiativ vil at det er jeg fuldstændig enig i

lov til det i dag og det er jo derfor vi bringer det op i salen vi bringer det jo ikke op i salen for at påtvinge nogen

i lovgivningen så der er en mulighed for at gøre det og så er det helt op til de lokale borgere hvordan og om de vil

gøre brug af den her mulighed eller de andre muligheder

som ordføreren nævner så så i virkeligheden

hvor man kan se at det fremmer den lokale samhørighed den lokale vækst den lokale øgede brug af lokale råvarer

betaling af skat told og så videre og så videre derfor synes vi

er nødvendigt heller ikke set i forhold til de initiativer der kan være lokalt

jeg nævner de elementer om blandt andet folkeaktier og andet selvfølgelig kan man lave ting lokalt men vi ønsker

ikke at vi skal have en anden

have en møntfod

man betale med kongelig dansk mønt og det er vi rigtig stolte af og det skal man kunne blive ved med at gøre og det er det betalingsmiddel der er så er der selvfølgelig også andre valutaer som er anerkendt men det her med at vi kan stå derhjemme og trykke vores egne penge kommer ikke til at gå godt selvfølgelig ville det være meget nemmere at være folketingspolitiker for hvis det går skidt i kommunerne

det skattefinansierede system og det synes jeg jo er vigtigt at holde sig for øje så at bruge den argumentation

gerne tilbage til dansk folkeparti

at ordføreren ikke anerkender at det her kan være med til at understøtte

at man i et lokalområde får en styrke det vil da

får en svaghed at man har et betalingsmiddel som ingen andre vil have

for et meget afgrænset område eksempelvis en kommune

vi anerkender tankesættet om at man skal have nogle muligheder lokalt for at skabe noget værdi men det kan man sagtens med det regelsæt der er i dag og vi skal ikke

er selvfølgelig ekstremt nemt meget meget hurtigt

venstres side deler ønsket fra alternativet

at vi skal gøre alt hvad vi kan for at sikre en bedre balance mellem land og by vi tror bare ikke

alternativets ordfører fru josephine fock været ude i forskellige medier og sige at baggrunden for det her forslag blandt andet er ønsket om at åbne op for at man på djursland kan lave den her valuta

den situation at jeg næsten bor på djursland jeg bor nemlig i en landsby

hvad der foregår ude i landsbyerne og hvad man gør for at holde fast i at sikre at at man har en velfungerende landsby og jeg kan roligt understrege at det der gør at

lang række andre landsbyer rundtomkring i området er at man står sammen det er at man står sammen om aktiviteter

for at byerne udvikler sig

for at sige at her vil man gøre en aktiv indsats og jeg hører ingen sige at hvis

danske krone så vil det gøre at

at jeg ikke anerkender at der er en lille gruppe mennesker som har sat sig sammen ude på den østlige del af djursland og sagt

vil kunne redde alting men det mener jeg virkelig ikke det vil

en fremtid er det ved at prøve at

de muligheder de har hvis ikke de skal få en told smidt i hovedet hvis de kører

den landsby jeg bor i fordi den ligger fem

væk fra auning som ligger på djursland i norddjurs kommune lave en ny toldmur sådan at auningborgerne hvis de har lyst til at handle i assentoft

negativ effekt af det

konkrete forslag samtidig lever vi jo

er blandt andet noget af det som vi fra venstres side er meget glade for at regeringen har iværksat nemlig alle de gode tiltag der er

med at sikre at der er en mulighed for at

arbejdspladser ude lokalt og generelt giver vi rammerne for at lokalsamfundene kan udvikle sig

når jeg er rundt

i byer længere ude østpå er at de

selv at have muligheden for at kunne lave nogle udviklingsprojekter inden for de forskellige rammer af dansk lovgivning det

kan være kommet på den her idé og at nogle andre mennesker

nogle andre mennesker som ikke er en hel lille gruppe skulle jeg hilse og sige på djursland synes at det her kunne være rigtig interessant

er frivilligt om man ønsker det her det er frivilligt om man ønsker at

og jeg og jeg ærgrer mig lidt over at venstre som jeg egentlig havde troet ville være mere positiv over for det her forslag er så afvisende over for det

vi ved at det fremmer lokal skaberkraft lokal

innovation og det vil være et supplement til regeringens

for de folk som så har den her lokale valuta

kan se behovet jeg kan sagtens se behovet for at vi gør alt hvad vi kan for at sikre at der er bedre balance mellem land og by helt enig

så gøre på en lang række forskellige områder

at fem og firs procent af de penge der blev vekslet blev i lokalsamfundet

fremmer fremmer den lokale produktivitet og igen jeg synes det er ærgerligt at folketinget skal være en hæmsko for lokal kreativitet

vi gerne vil have fremmet det her forslag

er hvordan vi når hen til det mål der er vi bare dybt uenige i

hav af negative effekter som

lad os da hellere bruge tiden effektivt

det er et super kapitalistisk forslag idet det jo dybest set går ud på at bryde statens monopol

tradition for specielt i canada og skotland der har man tidligere haft andre valutaer der har staten ikke haft

ikke monopol på at udstede valuta det

der står danske bank på i nordirland udsteder danske bank lige

på den anden side af gaden nordirske

det er så fordi selve produktionen af pengesedler

ikke er noget som nationalbanken

det er noget som bankerne selv må gøre

jeg køber heller ikke helt nogen af de argumenter der er for at det her skulle føre til en en stor katastrofe

så er der ikke tale om at der så skulle være monopol på de her lokale valutaer dér hvor man måtte ønske

være en konkurrence mellem forskellige valutaer jeg skal dog skynde mig at sige at

er et ganske sympatisk forslag og at der altså også er fortilfælde for det der er

har meget stor succes i de her år altså bitcoin er et eksempel på en helt selvstændig valuta som jeg da i hvert fald er utrolig ked af at jeg

øjnene op for før den startede med at koste en cent nu er den oppe i

et eksempel på at der faktisk er en efterspørgsel i markedet på alternative

valutaer og tanken om at man lod den

jeg egentlig godt lide men det er jo svært når staten har et monopol på udstedelse af

jeg synes der er noget meget meget

vinkel alternativet har haft

så jeg glæder mig til at snakke videre med ordføreren og håber at vi kan finde frem til et eller

herre

der står for den slags

have helt uoverskuelige konsekvenser

totale liberalisering af det her område hvis man

sine egne penge den såkaldte djurs så

ske spekulation i den møntfod det kan skabe usikkerhed

bankvæsen og meget andet

i fjerde

starte med at trykke

uden at skulle liberalisere pengepolitikken

i samfundet herhjemme og ude

af aktører i transaktioner

gerne vil imødekomme

projekter af den her

på de projekter og på nysgerrig vis ser om vi kan lære noget

projekt men vi kan ikke støtte at man

i de bestemmelser som der her lægges op til hvor man lader pengesedlerne

det med spekulation og betaling af skatter og moms

ingen erfaringer der tyder på at der er manglende skatte og momsindbetaling

det er jo selvfølgelig slet slet ikke det vi lægger op til men men som sagt

siger erfaringerne ikke at der overhovedet skulle være problemer her der er jo tale om at det er en lokal valuta som de lokale borgere bakker op om og som de lokale borgere siger de kunne tænke

italesættelse men men jeg hører gerne om radikale venstre

eventuelt at sætte et forsøg i gang på djursland

at imødekomme den udvikling der er og se om det er en tendens

og en bølge som som vi kan hoppe med på

vigtigt at understrege er

projekt hvor der ikke er mulighed

spekulation hvor der ikke er usikkerhed omkring skattebetalinger

at radikale venstre gerne vil være med til at lave et lukket og kontrolleret projekt jeg tror det var det

det lokale initiativ djurs som forsøg til sådan et lukket og kontrolleret projekt kan radikale give

et valg man kan vælge at møde den udvikling der er eller man kan gå imod

der er vi villige til at at møde den under forudsætning af at vi kan lave nogle projekter der er lukkede og kontrollerede

er tvivl om

på vegne af enhedslisten som ikke kunne være her jeg skulle hilse fra dem og de er også enige i det her grundlæggende

fordele der er forbundet med at have en troværdig valuta det er meget vigtigt at befolkninger og virksomheder har tillid til valutaen herunder at der ikke kommer

og det er også en stigende udfordring at

fysiske pengesedler og derfor er

at indføre noget der markedsføres som en valuta og det er

helt uacceptabelt at skatter og afgifter skulle kunne afregnes i en lokal valuta det ville give det offentlige

risiko for at den her valuta viser sig at være værdiløs eller mindre værd end pålydende

og det er der også en del eksempler på i pengehistorien

meget vel skal bruges andre steder

eller i virksomheder der ikke modtager den

lokale valuta vil komplicere skatte og afgiftsafregningen

det fortsat skal foregå i kroner hvis en virksomhed eller en person har en indtjening eller omkostninger i lokal valuta vil der være problemer med at fastslå kursen og mens det er let at skrive at kursen skal være en til en i forhold til kroner

let at sikre at kursen bliver fastholdt til det mere generelt er der også nogle andre problemer skal man for eksempel være forpligtet til at modtage sin løn i en lokal valuta og igen til hvilken kurs udveksling af varer og tjenester mod kontanter understøtter generelt skatteunddragelse undersøgelser tyder på at kontantbeholdningen måske ville være dobbelt så høj som man kunne forvente hvis den blev brugt til hvide formål

grunden til at de har opnået en vis popularitet er at det fremmer mulighederne for sort arbejde med videre

det er selvfølgelig ikke det jeg dermed mener er alternativets hensigt med forslaget hvis man ønsker at lave noget der ligner lokal valuta så synes jeg at det er mere oplagt at bruge teknologien altså at få lavet elektroniske betalingssystemer for eksempel apps hvor man skyder et antal kroner ind men hvor appen kun kan bruges til betalinger lokalt

opfylde det ønske der er visse steder i landet og også det

en til en af kroner netop fordi den er elektronisk

om pengeskabelse og hvad nationalbankens rolle

der også er udfordringer fra teknologisk side pengeskabelse som man

over stok og sten for at sige det mildt i

både de virkelig spændende muligheder der er med blockchain og bitcoins og

det var også noget vi havde en diskussion om

have en en lokal valuta

hvis det kunne skæres til sådan at man sagde at det formål der skal være er

man bruger pengene lokalt og at det kommer lokalsamfundet til gode

landdistrikterne ind mod byerne jo er et globalt fænomen det betyder ikke

regeringen har udflytningen af statslige arbejdspladser vi har i sf foreslået et realkreditinstitut som skal være målrettet

landdistrikterne fordi vi kan se at problemer med at kunne låne til boliger og virksomheder dér og vi synes

det er på tide at gentænke

medarbejderejede virksomheder

og nogle af de lokale initiativer som fru josephine fock også var inde på så er det altså noget

er frivilligt for de lokale om de ønsker at lave en udveksling til lokale

skat og moms har vi været inde på før og

en til en i forhold til den vekselkurs der er så man betaler selvfølgelig det man skal men jeg vil

ligger der ikke kun at det skal være fysiske sedler

ordføreren gerne være med til at arbejde videre med at man kunne lave nogle digitale

skal være bundet op på på euroen er jo en anden diskussion

bare bekymret for at hvis man gør præcis det som

så risikerer vi at det går ud over dansk økonomi desuagtet at jeg ville ønske at vi levede i et andet samfund men jeg tror at et skridt kunne være netop det som jeg hører fru josephine fock og jeg er enige om

løsning man kan kalde det hvad man vil djurs eller noget andet og det er bundet op en til en

er rundtomkring i europa

tale om en komplementær valuta så vi afskaffer ikke kronen vi siger ikke at kronen ikke kan bruges lokalt

i de her områder og igen er det vigtigt at understrege at

så kan man binde det op en til en på kronen

noget symbolsk eller noget der giver noget ejerskab så kan det jo

bundet op på på kronen

at sige tak til alternativet for at rejse debatten

om end det nok er i den lidt kulørte ende af skalaen jeg har stor sympati for de intentioner der ligger bag

øget lokal handel er godt for lokalsamfundet og

også nogle klimagevinster ved det når man sparer transport af varer

med til at styrke et danmark i bedre balance så langt så godt

forslaget men det konkrete håndtag man så vil bruge

er vi altså ikke enige i er brugbart det kan vi ikke bakke op om vi tror mere på at vi skal sikre at det bliver billigere at være erhvervsdrivende i danmark at det bliver billigere for den lille erhvervsdrivende

kan være med til at bevare flere arbejdspladser i

sikre et øget forbrug af lokale varer vi mener ikke at

det virker som en slags toldmur idet der vil være vekselgebyrer kurstab

som man skal tage højde for i det konservative folkeparti vil

gå den modsatte vej nemlig øget frihandel det gør os rigere som samfund og det giver os

en anden og ikke uvæsentlig ulempe ved forslaget er hele spørgsmålet omkring modpartsrisiko det har været nævnt af de tidligere ordførere men

sker hvis udstederne går konkurs kan der spekuleres imod den lokale valuta

hvert fald kan være en svaghed

synes er interessant men det er nok mest

om

uenige i hvilke håndtag der skal bruges til at fremme den udvikling

at sikre mindre bureaukrati for de erhvervsdrivende

derfor fremmer det jo bæredygtighed det er også det man kan se

de lokale initiativer der har været rundtomkring i europa

opfordre de konservative til at overveje

og dermed forhindrer at varer skal transporteres på kryds og tværs af verden for at opnå rentabilitet og for at gøre dem attraktive for kunderne så jeg tror desværre at vi stadig ligger så langt

har svært ved at se at vi kan lande det her i fællesskab men

sikre danske arbejdspladser så så vidt er vi enige

få presset noget ned over hovedet derude lokalt hvis man ønsker

videre med det her det sætter vi stor pris på vi synes jo i alternativet at hvis vi skal løse de nye udfordringer vi står over for

et af de helt centrale spørgsmål som skal besvares er hvordan vi fremadrettet kan leve mere bæredygtigt end vi gør i

det er et spørgsmål som vi selvfølgelig skal besvare på alle niveauer men i særdeleshed det lokale

er det sådan at vi i forhold til de initiativer der er rundtomkring i europa kan se at lokale valutaer

understøtter de lokale forretninger og de lokale fællesskaber og på den måde

understøtter de den bæredygtige udvikling i lokalsamfundene både på den økonomiske

den sociale og den miljømæssige bundlinje lokal valuta har potentiale til at blive en central del af de nære lokale løsninger som vi gerne vil fremme og det

land og by hvor vi kan se at landdistrikterne har sværere ved at få en

vi kan se fra udlandet at lokal valuta understøtter den lokale økonomi understøtter de lokale fællesskaber og

lokale grønne initiativer forskningen viser at en af de helt centrale parametre for

erfaringerne med det britiske bristolpund viser at penge som er vekslet til

valuta i høj grad bliver i det pågældende lokalsamfund det er nemlig sådan at hver gang der bliver vekslet ti britiske pund til ti bristolpund så bliver otte pund brugt i lokalsamfundet og de otte

det svare til at hver gang man vekslede hundrede kroner til en lokal valuta for eksempel djurs så ville der i sidste ende blive brugt cirka seks hundrede og fem og tres kroner i lokalsamfundet og det

forankring af pengene som giver vækst i lokalsamfundet så er der den sociale bæredygtige bundlinje som vi også er interesseret i og det er jo sådan at ud over at være en fordel for de lokale forretninger

er lokale valutaer også til gavn for de lokale fællesskaber erfaringerne viser at den lokale valuta styrker stoltheden i lokalsamfundet og viser at folk kommer hinanden mere ved og det vil sige

om udveksling af penge det handler i lige så høj grad om at skabe de her lokale fællesskaber som

noget den gængse økonomi ikke kan gøre

en snæver økonomisk forståelse af værdi men som giver et menneskeligt indhold i form af samhørighed og samskabelse

den miljømæssige bæredygtige bundlinje som vi jo er meget optaget af i alternativet og

jo mere handel der er fra

des kortere skal varerne transporteres og jo mindre bliver vores

viser erfaringerne også at den lokale valuta tvinger de lokale producenter

finde på lokale bæredygtige løsninger det har man blandt andet set i

øget efterspørgslen på lokalt producerede varer som for eksempel strøm og grønt og det har

har sat solceller op på byens tage som kan bruges af de lokale virksomheder og åbnet små økologiske drivhuse rundtomkring i byen

er de ordførere som siger at lokal valuta ikke giver svarene på alle spørgsmål i forhold til land og by problematikken og i forhold til bæredygtighed

hvis vi skal sørge for et sammenhængende danmark som skal kunne gennemføre en seriøs bæredygtig omstilling

og muligheden for at lave det som en central og vigtig spiller

står der jo at det er vigtigt at rydde op i regler som begrænser borgernes udfoldelsesmuligheder og virkelyst

tale om blev vedtaget i nitten

tredive og den er blevet brugt to gange sidste gang i nitten to og fyrre og i mellemtiden

hvor kontanter jo er blevet erstattet af dankortet hvor vi i mange danske butikker modtager euro og hvor der findes hundredvis af online valutaer de såkaldte kryptovalutaer hvoraf bitcoins som også er blevet omtalt her på talerstolen nok er den mest kendte lovgivningen er forældet i forhold til dens oprindelige formål og den er forældet i forhold til at den hæmmer lokale initiativer som for eksempel at man kan lave lokale valutaer og det er rigtig rigtig ærgerligt

som synes at det her kunne være en god måde at styrke sammenholdet i lokalsamfundet på

borgerne ude lokalt der ved hvad der kan være med til at fremme det lokale sammenhold de lokale producenter og den lokale virkelyst og jeg synes det er ærgerligt at vi er nødt til at kriminalisere de initiativer hvis de bliver udført fordi vi har en forældet lov som altså kriminaliserer dem fuldstændig uden grund så jeg håber at det her beslutningsforslag trods alt kan være med til at så nogle frø

at fjerne barriererne for at lokale samfund

det vil styrke de lokale samfund som vi kan se mange steder desværre er i fare for at dø hen det er en fælles dagsorden som jeg hører bredt repræsenteret hos alle partier at vi selvfølgelig skal sørge for at fremme initiativer ude lokalt

vi kan se giver overskud på

den økonomiske bundlinje den sociale bundlinje og den miljømæssige bundlinje jeg takker for behandlingen her i salen og jeg vil nu prøve

i udvalget i forhold til at vi eventuelt kan lave en fælles beretning med de partier som kunne være interesseret i det sådan at vi trods alt kan komme et skridt på vejen så tak for behandlingen i

men det betyder jo så at der er halvanden

forstå hvis det er sådan at man har været på besøg i bristol og har vekslet til nogle bristol pounds og ikke får dem anvendt og tager dem med tilbage

om stedet men det er jo en ganske pæn fortjeneste for dem der udsteder

er alligevel også en slags penge må man sige hvem tilfalder den fortjeneste i grunden i et sådant system og hvordan er beskatningen af en sådan fortjeneste egentlig

enige om det lokalt så jeg kan jo ikke svare for

veksle tilbage igen og der er så en eller anden form for kurs nogle af de steder man har

at udstede gavekort fordi de ikke bliver indløst så spørgsmålet her er når der så er penge som ikke bliver anvendt i systemet og som ikke bliver vekslet tilbage hvad sker der så med det provenu

i et sådant system og i givet fald hvis der bliver skabt et sådant provenu er det så

otte og halvfjerds det gøres bla ved at

udviklingsbistand i de enkelte år

vi så ligget blandt de få der er med i klubben af lande der har leveret mere end nul

vil vi også fra og med i år introducere en ny mekanisme det er en fast reguleringsmekanisme der vil sikre at vi altid vil nå målet om nul procent

om danmark leverer den udviklingsbistand som folketinget har lovet på de årlige finanslove og derfor kan man også undre sig over at

ikke selv fandt det nødvendigt at foretage de her efterreguleringer dengang sf selv sad i regering

jeg mig til at få et godt svar på

skyldes fejlskøn på blandt andet antallet af asylansøgere som ifølge

det er ganske enkelt ikke rigtigt det er tværtimod helt normalt at aktivitetsstyrede bevillinger

på regnskabet afviger fra budgetteringen på finansloven

ikke komme som en overraskelse for de fleste af os

normalt beskæftiger os ret meget med finansstof netop fordi der er så stor en usikkerhed omkring skønnet for flygtningemodtagelse besluttede regeringen at lave en tilbageførsel af mindreforbrug vedrørende udgifter til flygtningemodtagelse til udenrigsministeriet i december to tusind og seksten

det ville i så fald kræve at nogen eksempelvis

evne en krystalkugle en regnemetode eller andet der er bedre til at forudsige de endelige udgifter til flygtningemodtagelse vores eu bidrag eller sågar bni udviklingen end det som regeringen besidder samtidig kan man undre sig over at

den krystalkugle så ikke fandt anvendelse tilbage i to tusind og tolv eller to tusind og tretten hvor sf sad i regering

blev der på regnskabet brugt flere hundrede millioner kroner mindre i udviklingsbistand end budgetteret blandt andet

jeg tager faktisk spørgsmålet om udvikling og regulering af udviklingsbistand ganske alvorligt vi har i regeringen

besluttet at indføre en reguleringsmekanisme som sikrer at den del af udviklingsbistanden som udenrigsministeriet administrerer i tilfælde af mindreudgifter på flygtningeområdet i finansåret vil blive kompenseret i finansåret

i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for at tage højde for de opdaterede udgiftsskøn der må ligge mellem finansloven bliver præsenteret og den bliver vedtaget i finansåret lægges der så op til en asymmetrisk model såfremt udgifter til flygtningemodtagelse viser sig at blive lavere end forventet vil den del af udviklingsbistanden som udenrigsministeriet administrerer få tilført midler i finansåret såfremt udgifterne

vil udviklingsbistanden først skulle betale pengene tilbage

hvis det var i år år på finanslovsforslaget for to tusind og nitten medmindre der er helt exceptionelle undtagelser a la det vi så i efteråret to tusind og femten den asymmetriske model sikrer at udenrigsministeriet kan planlægge udmøntningen af udviklingsbistanden og ikke skal aflyse tilsagn sent i finansåret

der på baggrund af endelige regnskabstal for den samlede udviklingsbistand ske en efterregulering på finanslovsforslaget for det kommende år det mener jeg er en model som giver en sikkerhed for at de midler der bliver afsat

på et samråd vi havde i finansministeriet

på titusind selv om der på det tidspunkt

ikke var kommet seks tusind flygtninge

på det tidspunkt have sagt vi regner simpelt hen ikke med at der kommer fire tusind flygtninge de sidste par uger af

retter det selvfølgelig til fordi det vil have økonomiske konsekvenser for udviklingsbistanden

vi kan ikke hente pengene på den anden side af

mener finansministeren virkelig at det kræver en

det er alvorligt at så mange millioner kroner dermed ikke kommer

så det man havde givet tilsagn om også var det der blev

i året det er jo en udvikling som vi har set tidligere og udfordringen løses alene ved at lave en model hvor man både laver det bedst mulige skøn for udgifterne til flygtninge og erkender at der er noget regnskabsteknisk

man først kan afklare efter nytår

så når man endeligt skal gøre op hvad man kommer til at afsætte så er man et stykke henne i den næste finanslov

model jeg har præsenteret i dag regeringens vegne sikrer at vi over et tre årig

sætte kroner og øre på hvor meget der mangler for at man lever

kunne man tilbagebetale

at give pengene og så fremadrettet lave den model som finansministeren

den ramme er sådan set fyldt op for indeværende år det betyder at jeg

i en bestemt retning det vi laver med modellen

at der bliver afsat midler til at vi lever op til nul

der eksempelvis har været omtalt for indeværende

som følge af færre asyludgifter

og venter på blandt andet at blive sendt ud til at forbedre kvinders rettigheder

system som vi lægger fra nu sikrer at vi får det justeret ind

jeg også at når man løbende i løbet af året kan se at det udgiftsskøn der

et lavere niveau så skal man justere i løbet af året det betyder at når vores udgiftsskøn for asylmodtagere her i to tusind og sytten bliver justeret ned bliver midlerne til udviklingsbistand justeret

udenrigsministeriet jeg overlader det trygt til udviklingsministeren at præsentere den nærmere gennemgang af hvorledes de midler så skal bruges men der vil være en overflytning i indeværende år

det vi laver nu er en midtvejsregulering hvor vi kan se at asyltallene er blevet lavere på grund af de opstramninger regeringen har lavet dermed bliver udgifterne lavere og så overfører man pengene de penge skal sammenholdes med at vi i år allerede i den vedtagne finanslov har det højeste niveau

er sådan set til stede i det vi har og jeg er ret sikker på

meget meget hurtigt også er klar med en model til at fordele

der vurderes at skulle flyttes retur fra reservationen til flygtningemodtagelse til udviklingshjælp

procent det er det jo formelt set også for den her regering

nu fremturer finansministeren med at det skal være nul

procent det husker jeg fordi jeg selv har

for at få der til at stå mindst men jeg vil gerne spørge

da blandt andet herre holger k nielsen rejste spørgsmålet

fru lisbeth bech poulsen nævnte her

det vi laver her er et nybrud også i forhold til den tidligere regering der

end der reelt blev brugt på området fordi man ikke fik justeret ned og fordi man ikke havde en mekanisme der trak

over årene sådan at man fordelte de forskelle der måtte være og sikrede at man over et tre årig t løbende gennemsnit

det aftalte og afsatte beløb som i regeringens øjne skal være nul

vi vurderede sidste efterår

opdaterede skøn var og brugte de kilder der var for hvad udgiftsniveauet

er sandsynligt at det kan rette lidt op på de ting men det passer ikke at ministeren brugte de tilgængelige kilder sidste år han brugte gamle kilder i december og der var en enorm stædighed da vi diskuterede det alle kunne se det alle kunne se at det var logik at man ikke på to tre uger kunne nå

overbudgetteret så man kunne putte pengene

til skattelettelser eller andre mærkelige ting som regeringen også vil

så kan ministeren sige det var det ikke men hvorfor var man så så stædig på det tidspunkt det er derfor jeg spørger om det

det betyder at uanset om vi brugte flere penge eller færre penge på udviklingsbistand end forventet

kan de ikke medgå til at finansiere øgede udgifter eller lavere skatter i to tusind og sytten og fremefter den mistanke om at man skulle have et

politisk motiv for at lave noget bestemt kan jeg på det kraftigste

der være nogle udgiftsopfølgninger

det gør man ad tre omgange hvor der er udgiftsopfølgning selv den seneste udgiftsopfølgning kan ikke ramme præcist hvad niveauet vil være

årets afslutning derfor vil den sidste justering der bliver foretaget efter at året er afsluttet blive afspejlet i det kommende års finanslov altså hvis man har brugt færre penge end forventet

det blive justeret sådan at man over et tre årig

til sin tid måtte vælge at afsætte i procent af

så det er en model der både løbende i løbet af året laver justeringer og endegyldigt sikrer at vi ikke kommer i en situation hvor faldende flygtningeudgifter

bliver udviklingsbistanden lavere sådan at balancen er der det kan gå begge veje i forhold til bni er

der var i økonomisk redegørelse i december måned to tusind og seksten

bare konstatere at økonomi især nationaløkonomi

ministeren har redegjort for de nye principper som som regeringen

i min tale den jeg oprindelig havde skrevet

til til denne lejlighed ville have efterspurgt en bedre metode at opgøre på

skulle stå i de her diskussioner man kan sagtens diskutere hvor stor

i procent af bni det må så være det som er den politiske drøftelse men det er meget meget uheldigt når man står i en diskussion om hvorvidt der

bliver berørt altså først og fremmest de mennesker som er på flugt fra krig og

eller for den sags skyld de mennesker som som opholder sig i danmark som flygtninge derfor

ministeren er kommet med en model jeg må så også sige at selv om ministeren var så venlig lige kort at skitsere den på et stykke papir for mig umiddelbart inden

debatten her begyndte så har vi dog som parti

på det konkrete og forventer også at ministeren fremlægger noget skriftligt

næste uge jeg mener det er på tirsdag i finansudvalget hvor vi

nærmere på det umiddelbart virker

med disse oplysninger forventer jeg også at at det vil være naturligt og det skal også være

det synes jeg i hvert fald ville være formålstjenligt for

i midten af december at man fastholdt skønnet på titusind asylansøgere selv

at det tal ville eksplodere i løbet af årets sidste to uger

vi får en bedre model fremover

nogle penge der mangler som ikke kommer til at gå til verdens fattigste hvis de ikke bliver overført de penge ligger jo

regeringens reserver til finansloven for

på alt muligt andet de penge kan også bruges til at betale den regning vi skylder

verdens fattige så bare lige for at forstå socialdemokratiets holdning til det selv

samlet støtter op om en fremtidig bedre model

som om det er noget der er muligt og det synes jeg da at vi skal have udboret

en mulighed for at komme i dybden med det også på

det lyder i hvert fald som om det

lisbeth bech poulsen har jeg også først

til verdens fattigste

her i dag blev enige om at målet må være at lave en beretning

få hegnet alle tingene ind i den efterfølgende udvalgsbehandling

i den løbende justering i finansloven så altså

sådan lidt svært at stå og forholde sig til en model som ministeren kun har beskrevet ganske kort på et stykke papir og her fra talerstolen

så det er i allerhøjeste grad et spørgsmål om teknik så er der en helt anden diskussion som er

handler om hvor stor udviklingsbistanden så

men når man uanset hvilken regering der

sidder bliver enige om at der skal være udviklingsbistand af en given størrelse

regulere på tingene jeg regner ikke med at det flertal har ændret sig

derfor er jeg optaget af at finde ud af om det forslag som finansministeren har lagt

inklusive to tusind og seksten

ses i forhold til de penge som allerede enten er afsat eller forbrugt under udviklingsrammen både i to tusind og seksten og to tusind og sytten det er imidlertid også en pose penge som set med dfs øjne skal findes andre steder i danmarks husholdningsregnskab

det kunne eksempelvis være skoler eller sygehuse der måtte holde for og det vil df ikke være med til fra dfs side er vi naturligvis enige i at midler der afsættes på finansloven skal anvendes efter formålet omvendt finder df at de sidste par års helt ukontrollerede flygtningekrise nødvendigvis måtte medføre at estimeringen af forventede udgifter til flygtningemodtagelse må og måtte ske ud fra et forsigtighedsprincip andet ville være uansvarligt den nuværende finansminister og udviklingsministeren har ved flere lejligheder forsikret

styr på bogholderiet dette henholder df sig til i dag og dansk folkeparti kan derfor ikke støtte forslaget

når dette er sagt må jeg lufte min undren over en række forhold

at den største usikkerhedsfaktor under udviklingsrammen mig bekendt netop er udgifterne forbundet med flygtningemodtagelse

så ikke på den baggrund selv overvejet at midlerne til udviklingsbistand forbrugt i udviklingslandene ville være større hvis udgiften til flygtninge i danmark

at man ikke kan bruge penge på gyngerne når man samtidig vil bruge pengene på karussellerne i hvert fald oplever jeg forslagsstillernes partier i en uendelighed opfordre danmark til at modtage flere og flere flygtninge og migranter og det synes jeg ikke hænger sammen for det andet undrer det mig

regeringen ganske vist har indset at flygtningemodtagelse er ekstremt bekosteligt men regeringen er tilsyneladende ikke endnu helt klar til at

det næste helt indlysende skridt jeg taler naturligvis om at få etableret fast permanent og effektiv grænsekontrol afvise asylmodtagere på grænsen og konsekvent hjemsende de personer som ikke opnår opholdstilladelse

ydre grænser er brudt sammen det er et faktum eu har ikke evne eller vilje til at lappe hullet i europa det synes også at være et faktum endelig er det mere end en hundrede og ti procent sikkert at antallet af potentielle flygtninge og migranter fra mellemøsten og afrika næsten er uendelig stort presset på danmark er derfor en realitet i dag og

erkender at såfremt danmark ikke selv tager ansvar for sine grænser

vil tilstrømningen af migranter og flygtninge fortsætte og det samme vil udgifterne til deres forsørgelse dermed

i udviklingslandene og det er jo netop det forhold der er årsagen til at vi står her i dag

nogle aftaler så vidt muligt inden for det skøn der er det håber jeg

der aftalt noget i finansloven som df støttede og at aftaler skal man jo overholde

udviklingsministeren i samråd i midten af december hvor der var to uger tilbage af året og vi

at fastholde et skøn på titusind selv om vi ved at der er

der bliver sikret mindst mindst nul procent jeg husker endda datoen for hvornår det blev aftalt jeg

til stede det blev ændret fra nul procent til mindst nul

står df ikke ved det vil df ingenting gøre for at

der var der jo en vild diskussion og der ville

det vil de heldigvis tilsyneladende nu nu må vi så se om der er indhold i de smukke ord men kan ordføreren ikke se at der også er en opgave

om grænsebomme det har intet med grænsebomme at gøre og alligevel skal

at være stolte over vi er stadig væk

i den absolutte superliga i forhold til udbetalinger af udviklingsbistand

i øjeblikket opfylder fns anbefaling om at bruge nul

på udviklingstøtte og vi kan jo se i to tusind og seksten ikke bare

så er det rigtigt at det er rigtig rigtig svært at gå ind hele tiden og finde ud af hvordan og hvorledes det ser ud med antallet af asylansøgere som kommer til danmarks grænse det så vi jo startende i to tusind og femten hvor jeg tror at alle herinde blev overrasket over det omfang og ikke mindst det antal

ved danmarks grænser det lagde et voldsomt pres på den danske økonomi som vi blev nødsaget til at tage

var det jo også et spørgsmål om hvad vi nu

ville der lige pludselig komme en lang række asylansøgere

prøvet at finde ud af hvad det var der var det rigtige tal og der har man jo også nedjusteret i to tusind og seksten man nedjusterede også i to tusind og seksten

til udviklingsområdet men hele tiden var det selvfølgelig også vigtigt at man ikke begyndte

nødsaget til at have en buffer det er jo nu det system som man faktisk med skiftende regeringer røde som blå

igennem mange mange år og det er præcis også det system som man inden for dac systemet også anerkender og bruger

dengang de selv havde regeringsmagten og kørte med præcis samme system

også glæde os over at vi nu i fremtiden har en så visionær regering som

nu har fremlagt en helt ny reguleringsmekanisme sådan at vi fra nu af og fremefter hele tiden sørger for at regulere det endnu hurtigere

jeg rigtig glad for for det gør jo at vi ikke bare forbliver i superligaen

kan jeg afsløre det er nok ikke nogen stor overraskelse at venstre ikke

jo sige det helt præcist ikke cirka seks tusind

et voldsomt tusindtalligt pres på danmarks grænse i morgen eller

jeg hørte ingen sige det og jeg kan godt afsløre at

ved at følge præcis samme retningslinje som man gjorde selv da sf sad i regering er rigtig god

vi nu får indført en helt ny reguleringsmekanisme som man jo også

det præcise antal asylansøgere der er kommet

og så modregne det er ordføreren klar over hvor meget

når man rent regnskabsteknisk og meget meget hurtigt bare kunne have lagt det rigtige skøn

men sagen er jo at det ville man ikke man ville proppe de penge ned i

udviklingsbistanden men alligevel skal vi høre at det åbenbart nu er vores skyld

har sørget for at have det højeste beløb nogen sinde til humanitær bistand altså det

jeg tager dybt afstand fra vi har intet at være flove over som jeg også sagde i min tale

i forhold til antallet af asylansøgere og der har vi lige præcis fået en rigtig rigtig god model som man ikke havde dengang vi havde den tidligere regering

venstres ordfører

udgifterne til flygtninge være lidt mere kreative og tage nogle flere udgifter med

lave en ny strategi hvor man siger at dem der bor rigtig langt væk langt nede i afrika tager vi

ændre på strategien så det ikke var den den fattigdomsorienterede bistand som skulle fylde så meget fordi der skulle være penge til flygtninge og til erhvervslivet det er selvfølgelig ren fantasi at det var sådan

er jo rigtigt at man godt kan overbudgettere det er rigtigt at man kan være stædig henne i december

er overbudgetteret

gavne sine egne vælgere og

ryggen til de store problemer der er ude i verden så kan man sende integrationsministeren ud at sige vi prøver

bare kan sige til hvis de er utilfredse med vores kreativitet der er mange måder at fjerne udviklingsbistand fra dem der virkelig har brug for

krige kriser sult sygdom og så videre

vi har aldrig brugt så meget af udviklingsbistanden

som venstres ordfører usandt fortalte dansk udviklingsbistand har aldrig været så lav siden nitten tre og firs

tre og firs jeg kan desværre godt huske nitten

og det er jo ganske ganske urimeligt at vi er i den situation det er en politisk diskussion det

lave en ny model presset af både protesterne og af virkeligheden

og der er sandsynligvis også en smule at hente i det jeg glæder mig til at høre lidt nærmere om de fine planer

kan man forudse sådan

selvfølgelig kan man lade være med at være dumstædig som man var i december to tusind og seksten

indsats fra oppositionens side gør at ministeren så kan finde ud af

hvis det medfører at vi kommer tættere på at der bliver flere penge til verdens fattigste

fint og så kalder vi det en teknisk model men der ligger jo alle alle

andre kreative modeller til at undgå

med til at give noget til verdens fattigste dem skal vi også have diskuteret dem skal vi ikke glemme at diskutere i dag

en anden minister udviklingsministeren sagde her i april måned i år

landede på det laveste niveau siden nitten tre og firs men at bistanden skal endnu længere nederst jeg er ikke i tvivl om at man skal være vågen og sove med støvlerne på hvis man

her regering og ønsker en mere ordentlig og mere anstændig udviklingsbistand alle midler vil blive brugt de tekniske de administrative de kreative på alle mulige andre områder og desværre

har regeringen også bundet stort set alle partier i folketinget op

flygtningeudgifter i danmark det er trist at det er sådan og jeg appellerer til at vi alene af den her

efter min mening mest skammelige

at der hvor vi har rekorden til den humanitære bistand og det er faktuelt et hundrede procent korrekt herre christian juhl

med alle mulige mærkelige udtryk mod sine kollegaer bare fordi man er uenige om det politiske er så absurd og så langt over grænsen

tre og firs og den skal længere

er da klart der er en situation i verden hvor den kortsigtede udviklingsbistand til flygtninge er nødt til at blive givet

være helt sikker på flygtningene i flygtningelejrene får ikke det de har brug for ifølge fn

i øjeblikket hungersnød i østafrika der er brug for meget meget meget større

beløb han synes han kan tælle op indtil nu

til udviklingsbistand hvorfor skal vi så høres om at det er skammeligt og jeg ved ikke hvad

ikke tværtimod glæde sig over at man er folkevalgt i et land som

mod de mange mange andre rige lande

den her regering har gjort jeg vil gerne minde om at

to tusind og femten selv om der lå en finanslov sagde man det er vi ligeglade med nu kommer vi til og vi skærer i indeværende år

det er ubehageligt at høre på men det er jo fakta at der ikke er nogen regering i mange mange år som har skåret så hårdt i udviklingsbistanden

yde noget mere det er evnen til at yde noget mere jeg måler på og

som bekendt blev indgået af den daværende sr regering socialistisk folkeparti og enhedslisten der står der regeringen socialistisk folkeparti og enhedslisten er derfor enige om at omprioritere en del af udviklingsbistanden med henblik på at håndtere merudgifter til asylmodtagelse konkret omprioriteres med aftale

finansloven for to tusind og femten en milliard kroner fra den del af udviklingsbistanden som udmøntes af udenrigsministeriet til den del af udviklingsbistanden som anvendes til at hjælpe nyankomne flygtninge og asylansøgere i danmark

altså et fuldstændig normalt princip

er det samme princip som den tidligere regering har brugt

christian juhls parti har støttet op om tidligere på trods af den meget indignerede tale vi før måtte høre på

næsten måtte forstå at

man er defineres efter hvor høj man synes

skal være det synes jeg er en lidt ærgerlig måde

nu har vi så hørt finansministeren præsentere en en ny model

jeg sige at helt overordnet set

er spørgsmålet om udviklingsbistand selvfølgelig interessant men det er

de fattigste mennesker i for eksempel

jo helt andre ting der rykker folk ud af fattigdom der er i det hele taget en en faglig debat blandt

eller skade udviklingsbistanden

politik i for eksempel eu der gør at verdens fattigste lande i højere grad får adgang til vores markeder i stedet for at diskutere hvor mange skattekroner vi skal

på den lange bane vi kan naturligvis ikke

alle kunne se det

de titusind asylansøgere mener herre joachim b olsen ikke

uanset hvad man så ellers mener om udviklingsbistand

at ramme så tæt som muligt på det der er sat af

så kunne man tæt på jul have lavet et nyt

stadig væk med en sikkerhedsmargin så man ikke kom til at bruge for mange penge på udviklingsbistand for det var man jo ikke interesseret i

om antallet af flygtninge

lisbeth bech poulsen ved jo udmærket godt

havde det nok ikke været så meget anderledes pointen var ligesom at der var meget stor usikkerhed om

her ting og de budgetter man lægger

heller ikke en rød regering ville have gjort og det tror jeg egentlig heller ikke at fru lisbeth bech poulsen tror

her vi diskuterer at der aldrig før har været så massivt et fejlskøn som man stædigt fastholdt trods det at alle kunne se at

stadig væk med en forsigtighedsmargin så man endelig ikke kommer til at bruge for mange penge på det her område herre joachim b olsen plejer at være en ret

at man ville ramme bare i nærheden af det skøn

en principiel diskussion om hvordan man laver de her skøn og om de skal kunne justeres men det principielle her her er jo at man bruger de

som også sr regeringen brugte også

fra businessdelen som alle erkendte var en totalt fejlslagen måde at give udviklingsbistand på selv dansk erhvervsliv sagde at det var

det var sf og enhedslisten der forhindrede det på det tidspunkt socialdemokratiet ville gerne have flyttet den fattigdomsorienterede udviklingsbistand

den beregningsmodel

rydde op efter sig det er da en direkte erkendelse at finansministeren nu siger at vi har brug for en anden model til at vurdere tingene bedre skal man så ikke rydde op baglæns eller skal man bare lukke øjnene og vandre fremad

de mange mange asylansøgere der kom til danmark

der brugt rigtig rigtig mange penge så at rydde op baglæns

man kan evaluere de modeller man har men at rydde op baglæns i enhedslistens optik

andre eller fra nogle andre

skulle tages andre steder fra de er lagt ind i kassen som et mindreforbrug i to tusind og seksten som ikke var beregnet til alt muligt andet end udviklingsbistand de var beregnet til udviklingsbistand under en eller anden form og så skal de vel også tilbage til udviklingsbistand

ikke bortforklare at de penge var direkte beregnet

man kan synes at de skal være anderledes det hele skal ses i lyset af den kæmpestore usikkerhed der var om

have en forventning om at der nok kunne komme rigtig mange når man skulle budgettere med tingene og så kommer der så en ny model

for at vi kommer op på de lovede nul

at der ikke sådan lige umiddelbart er opbakning til det fra venstre socialdemokratiet

liberal alliance og dansk folkeparti som har stået heroppe på talerstolen til gengæld tak til enhedslisten

at blive flere i de her år og vi kan ikke åbne avisen uden at blive konfronteret med en ny humanitær katastrofe fn har udtalt at vi står over for den største humanitære krise siden nitten fem og fyrre i yemen sydsudan somalia og det nordøstlige nigeria er der mere end tyve millioner mennesker som er ramt af hungersnød

er altså hårdt brug for både humanitær bistand og

er rigtig ærgerligt at vi endnu en gang skal tage slåskampen herinde i salen om hvorvidt vi i danmark lever op til det som der blev lovet afsat til udviklingsbistand i to tusind og seksten

håber vi at kunne få folketingets opbakning til at regeringen skal forøge udviklingsbistanden for to tusind og sytten med det beløb som manglede i to tusind og seksten

jo fordi bni blev større end forventet og fordi den sidste korrigering i forhold til antallet af asylansøgere i to tusind og sytten ikke blev sendt tilbage til udviklingsbistanden

vi meget gerne i dialog med andre partier om hvordan vi løser nogle af problemstillingerne som vi ser inden for udviklingsbistanden det er jo sådan at udgifterne til asylmodtagelsen som bliver holdt inden for udviklingsbistanden er den måde regeringen har valgt at gøre det på i to tusind og seksten havde regeringen sat antallet af forventede asylmodtagere meget højere end hvad det endte med at blive og det betød at der var rigtig rigtig mange penge som stod og samlede støv og det var først i december at man fra regeringens side gik ind og korrigerede med en ekstrabevilling

fra alternativets side mener vi ikke at pengene

vi mener helt klart at vi er nødt til at forbedre den model som vi pt arbejder med det er slet ikke godt nok at man først korrigerer tallet i december når det længe stod klart at der ikke ville komme så mange asylmodtagere så vores håb er at man kan finde en model hvor man korrigerer det forventede antal asylansøgere nogle gange om året og der hører jeg jo ministeren sige at på en eller anden måde er det nogle af de tanker de har og det

vi mener at man kunne korrigere tallet en gang i kvartalet for på den måde

kunne få pengene ud at arbejde i stedet for at

samle støv i ministeriet

vi gør det her det er rigtig vigtigt for os at pengene kommer ud at arbejde så hurtigt som muligt det er rigtig vigtigt at vi når op på

det her beslutningsforslag sammen med sf og jeg er rigtig glad for at enhedslisten selvfølgelig

det håber jeg også at flere af de resterende partier som ikke har været på talerstolen endnu gør tak

det regnskabsrod der foregår i

klimabistanden hvor man jo tilbage i cop15 stod og holdt en masse flotte taler om at nu skulle vi

til klimabistand og så blev den

udviklingsbistanden og klimabistanden

i perioden to tusind og elleve til femten

til at øge bevillingerne to gange og

og elendighed vi desværre vi desværre ser

i verden nu er udviklingsbistanden så blevet fuldstændig

gave til sig selv til jul

der er uforbrugte midler fra to tusind og seksten og også fra to tusind og sytten

at vi kan sende penge til de steder

at gøre noget for kvinders rettigheder

de muligheder som de også har

udviklingsbistanden nemlig at

skal skjule besparelserne og det er bare rigtig rigtig

udviklingsbistanden ind i alt muligt rod vi støtter selvfølgelig beslutningsforslaget

tilbage til de steder hvor der er

behov for det så vi kan få pengene ud at arbejde for de mange gode tiltag der jo er

den gør en forskel vi bruger bedst de offentlige bistandskroner når vi bidrager til holdbare løsninger og hjælper i verdens brændpunkter derudover skal vi bruge udviklingsbistanden til at fremme en verdensorden kendetegnet af en retsstat frihed

retsorden

folk ikke har grund til at flygte eller emigrere det handler altså om

stabilitet i verden for når nød og elendighed rammer et land vil folk flygte fra det

og når der er armod og verdenshad skaber man fanatisme og radikalisering eller det kan give den udlængsel der resulterer i strømme af velfærdsflygtninge der tager mod nord for at få et bedre liv

dansk udviklingsbistand skal være ambitiøs og den skal modvirke nød og den skal hjælpe til at løse problemerne der hvor folk er derfor ønsker vi i det konservative folkeparti en høj udviklingsbistand

af næstekærlighedsgrunde men også af egoistiske grunde det er også i vores interesse at vi forebygger at folk har grund til at flygte og emigrere regeringen har en målsætning om at udviklingsbistanden skal være nul

et flertal i folketinget har aftalt at danmark i to tusind og seksten skal give nul

i ulandsbistand så må man også forvente at finansministeriet kan styre økonomien så den også ender dér i to tusind og seksten sparede vi penge på flygtningestrømme fordi der kom færre flygtninge til danmark end året før og de

derfor har vi konservative også sagt at finansministeriet fremadrettet bør have en bedre økonomistyring på området og derfor hilser vi også regeringens efterreguleringsmekanisme velkommen den har netop det formål at danmark leverer præcis den udviklingsbistand som vi har besluttet besluttet os for for det er ikke alene interessant hvor meget oecd siger

man skal kunne stole på at danmark giver nul

når det gælder sfs beslutningsforslag om at øge

fordi vi står på mål for de aftaler som

fastholder et fejlagtigt skøn

taget fra udviklingsbistanden og derved overholder man jo ikke den aftale man har indgået på det tidspunkt var

man lavede en finanslovsaftale så på

var blevet lavet med de konservative og de konservative er det parti i blå blok som går mest op i udviklingsbistanden og siger at der skal penge til nærområderne er ordføreren enig i at aftalen ikke er blevet overholdt fordi man ikke i slutningen af december måned lavede et mere retvisende skøn og at de penge så for evigt ikke kommer til det der

det man lover og det er vi

det her vil kunne løse det problem vi står med for to tusind og seksten

pengene er jo kommet i kassen som mindreforbrug der er penge på reserverne

har ikke et nyt initiativ

skulle skulle være henne

godt at konservative ikke stemmer for fordi man nu er en del af regeringen

ikke gå så langt som dog til at sige at de her penge burde blive givet

i statskassen

andet jeg gerne vil bede ordføreren om

hvis ikke vi gør det risikerer vi en strøm af velfærdsflygtninge skal vi ikke prøve at

et lidt mere pænt sprog om de mennesker som flygter på grund af krig sygdom og sult at kalde det en strøm af velfærdsflygtninge synes jeg ikke er et pænt sprogbrug jeg synes godt vi kunne tale mere ordentligt om de folk de har ikke andre muligheder det er faktisk flygtninge i fns mest oprindelige forstand der er tale om

ekstra til nærområderne i forhold til det andet nu taler jeg ikke om de flygtninge der flygter fra borgerkrig

i slipstrømmen på de flygtninge og mange af dem der kommer fra afrika er jo

fordi en af de udfordringer vi står over for er en befolkningseksplosion og så er der mange der forsøger

få forbedret deres vilkår ved at

komme i slipstrømmen på de andre flygtninge der flygter fra borgerkrig

åbne grænserne op men som der blev sagt af en tidligere ordfører at investere investere i de lande

og i forhold til den debat vi havde sidste år hvor det jo

lå det konservative folkeparti meget på sinde at pengene nåede ud det synes jeg ikke der er nogen sikkerhed for her så jeg vil egentlig gerne have at ordføreren uddyber

beløb som burde have været sendt til nærområderne det har vi påtalt og vi har fået at det ikke sker igen og det

i mellemøsten som vi selv har været med til at destabilisere med krige og vi får hele tiden

skal hjælpe i nærområderne fordi der ikke er plads til dem i europa der er ikke plads til dem i danmark derfor skal man hjælpe i nærområderne

kommer tusindvis til hver eneste uge blandt andet på baggrund af den sultkatastrofe i

min kollega fra enhedslisten christian juhl

derfor slår det mig bare at hykleriet i den overordnede diskussion om dansk udviklingsbistand og dansk flygtningepolitik

at man ikke vil have flygtninge i danmark i det antal man har set fordi man af alle mulige årsager synes det er uholdbart

i nærområderne vi skal gøre en indsats

bliver udhulet fordi man

udgifter i danmark det er én ting

finansloven to tusind og seksten om

på ingen måde man startede

på omkring

de sidste to uger af to tusind og seksten

på trods af at alle ved

vores beslutningsforslag

efter at folketingssalen er

vil præsentere en model

at overstiger udgifterne til flygtninge det forventede trækkes de ekstra penge fra udviklingsbistanden to år senere

forholde mig til hvad der står i den

ministeren siger dermed

skønnet er på fem tusind og det endte med at blive syv tusind

man to år senere trække

for to tusind og seksten skal man selvfølgelig stemme for det her forslag

spin det her greb der var ved at

derfor skal man selvfølgelig også stemme for det her

det har ikke noget har med nye penge det handler simpelt hen om

dagens politiken

er at i dagens politikenartikel hvor man

herre holger k nielsen sig nemlig og kalder det faktisk et fornuftigt forslag

fået i avisen i dag fordi vi skal diskutere det i salen

til det og det går ud på på det og det

i dag som ordfører og det ved finansministeren også godt og det ved venstres ordfører også godt så hvis man ville have

rigtig godt ud af det og det er at sf også kan se fremad ligesom regeringen gør

af enhedslisten og sf

at ansætte tusind ekstra årsværk til skats kontrolarbejde samt annullere planlagte besparelser i skat det tredje beslutningsforslag som vi nu skal til at behandle

og dansk folkeparti og partierne

at regeringen indkalder til politiske drøftelser med henblik på at tilføre ressourcer til skats indsatsområde for at øge kontrolindsatsen indledningsvis vil jeg sige at regeringen er helt enig i at der er behov for

styrke vores skattevæsen det er også derfor regeringen

at genopbygge skattevæsnet som den første regering i mange år

investerer vi i skat skat oplever stigende bevillinger der kommer flere

besluttet på finansloven for i år og derfor er vi også

hvis der skulle være et behov for det og ja der er områder hvor der er behov for det men en grundlæggende forudsætning for at bruge flere penge på skattevæsenet er jo

med synspunkter om at ansætte tusind

er sikker på at tusind lige er det rigtige antal

også et fagligt skøn at noget andet er

andre hensyn i betragtning end

blot det her politiske ønske om at ville bruge flere penge og så nævne et beløb eller et antal

at de tre beslutningsforslag sparker en åben dør ind

hos regeringen og og vi har allerede

ganske mange medarbejdere og ressourcer til skattevæsnet

det er min opfattelse at vi kommer til at gøre mere hvis der er behov for det og ja det er der på

at regeringen skal fremlægge en plan for at ansætte tusind ekstra årsværk til

men vi er ikke enige i at traditionel efterkontrol

altid er det mest effektive redskab til at sikre regelefterlevelse og at folk betaler den skat de skal ofte vil det være sådan at vejledning

vil være mere effektive metoder til at sikre korrekt skattebetaling end traditionel efterkontrol det er nødvendigt at

se på skats indsats som en helhed for på den måde

nedbringe skattegabet uden at det nødvendigvis betyder at det lige præcis er efterkontrollen der skal øges det kan godt være at vi

efterkontrollen men man skal i hvert fald også huske på på de andre elementer og i en række tilfælde vil det være mere effektivt

traditionel efterkontrol regeringen finder derfor ikke at der skal afsættes tusind ekstra årsværk til skats traditionelle kontrolarbejde og regeringen kan på den baggrund ikke

som jeg tidligere har nævnt vil regeringen gerne drøfte om der skal afsættes flere ressourcer til skattevæsenet de planlagte besparelser skat hvis man kan kalde dem det

er blandt andet udtryk for at en række midlertidige bevillinger på finansloven til konkrete områder og indsatser udløber

lang række andre områder at der er nogle bevillinger der løber i en årrække

regeringen spørgsmålet på

konkrete vurderinger af om den pågældende bevilling

det område som bevillingen vedrører skal forlænges i stedet for at der gennemføres en generel forlængelse uden konkret stillingtagen

er mit ønske at vi driver et så effektivt

arbejdsprocesserne

kan bruge færre penge på skattevæsenet men men det tidspunkt tror jeg ligger mange år ud i

og der må vi bruge det antal medarbejdere der er behov for

rigtige og det mener vi fortsat er den rigtige måde at gå til den opgave på

om annullering af alle bevillingsfald i skat er den rigtige måde

til opgaven med at genopbygge skattevæsenet på så er

handler om indkaldelse til politisk drøftelse vedrørende flere ressourcer til skats indsatsområder det er socialdemokratiet og dansk folkeparti der foreslår at regeringen skal indkalde til politiske drøftelser

for at styrke kontrolindsatsen og hvis der skal afsættes flere ressourcer til skats indsatsområde så kræver det

min indledning at der findes noget finansiering det er ikke umuligt

i regi af finanslovsforhandlingerne det er der man har et politisk

man tage der hvor politikerne fordeler de midler der er til rådighed

med at indsatsområdet ikke fik tilført midler i aftalen om et nyt skattevæsen og at de der i dag svindler bruger metoder der er mere aggressive mere internationale og mere komplekse end tidligere

vil jeg sige at regeringen er enig i at metoderne for skattesvindel bliver stadig mere avancerede

kontrolindsatsen i forhold til traditionel efterkontrol er det dog vigtigt at huske på at vejledning regelforenkling og digitale løsninger der virker i en lang række tilfælde som sagt

er skats ledelsesansvar at prioritere deres ressourcer bedst muligt inden for den politisk fastsatte ramme hvad den politisk fastsatte ramme er

se på initiativer der kan styrke skat og også

den her kontrol og indsatsdel derfor skal

det er ikke et vildt højt tal efter enhedslistens opfattelse har vi

noget af det mindste vi bør gøre i den nuværende situation

ikke ønsker at bakke op om at annullere allerede planlagte

side ønsker at tilføre ressourcer til skat men på den anden side

reduktioner i skats bevilling altså man giver med den ene hånd

et bevillingsfald og andet og det må man jo tage stilling til hen ad vejen

skattevæsenet og derfor tager jeg den drøftelse løbende og vil også indkalde til løbende drøftelser hvor vi så kan diskutere

ansatte den drøftelse tager regeringen gerne på indsatsdelen og vi tager den gerne

flere hvis man skal lytte

siger i fagbevægelsen så det er interessant med finansieringen

vi jo se at de her skattemedarbejdere tjener deres løn ind rigtig mange gange nogle af dem tjener deres løn ind op til firs gange inden der overhovedet er gået

en kontrolmedarbejder på området negativ moms hev i perioden

alle de tusind medarbejdere vil tjene

bedre sammenhæng mellem at

og femhundrede ansatte

fungere rigtig godt med langt færre medarbejdere end end tidligere

befolkningen borgerne synes det er mærkeligt

så siger ministeren

udløber og som ministeren ikke synes der er behov for længere altså hvilke arbejdsopgaver er

social dumping det tror jeg ikke det må man jo kigge på i finanslovsforhandlingerne men med en vis sandsynlighed er der fortsat et politisk flertal for at gøre noget ved den indsats jeg synes det er fint at vi har mulighed for at

mit ønske at vi har et skattevæsen der fungerer og så må vi

det synes jeg er lidt

vil understøtte genopbygningen af skattevæsenet

hvor mange penge der er

og jeg tror det vil være noget af det vi skal drøfte som led

meget lille grad af sammenhæng mellem skattegabet altså det man får ind og det man regnede

momsområdet inddriver sin egen løn jeg tror det

måske i regeringen eller sammen med det økonomiske råd eller andre

grad af sammenhæng mellem det medarbejderne trods alt hiver ind til skat og den udgift de

der er forskel på om der er én medarbejder i skattevæsenet om der er fem tusind

præcis formel men og få dokumenteret at der er en sammenhæng mellem hvor velfungerende skattevæsenet er

bestemmer hvad den sammenhæng er det kan være svært at

men at der er en sammenhæng er jeg fuldstændig enig med skatteministeren i og

ligger meget begrænset materiale på området

og ligesom gå med på det beslutningsforslag der handler om at få indkaldt til forhandlinger og tilføre indsatsområderne nogle flere ressourcer det man ikke ville tilbage i november måned

anden gang inden for en uge at det viser sig at når dansk folkeparti og socialdemokratiet står sammen

er nogle forhandlinger der må vente til finanslovsforhandlingerne

det vi oplevede sidste år jo var at vi var udelukket fra finanslovsforhandlingerne og siden hen

at vi ikke var klar til at bruge nogle penge på området i finanslovsforhandlingerne

er en invitation til at folketingets partier i forbindelse med finanslovsforhandlingerne inviteres eller hvad er det skatteministeren

være med og se om man kan man kan finde hinanden og også være med til at løfte den finansieringsudfordring der er

forestille mig andet end at det er det regeringen vil vil

der er jo en kreds af partier som som står bag den her investeringsaftale ikke alle partier i folketinget er med men en bred kreds af partier

jeg er jo desværre ikke herre over hvad finansministeren gør

så gentage sig

nu står skatteministeren og siger at det må bero på finansministerens velvilje til den tid jeg synes vi skal komme i gang nu det er lige nu man

allerede når man skal komme med det i slutningen af august

et nyt spil med at det kommer til at vente nogle måneder og at man kan holde

finanslov på den anden side af sommerferien og jeg skal da gerne tage

men det er jo altså en regerings privilegie

have et flertal så hvis flertallet ønsker noget andet bliver det som flertallet ønsker og det må en regering rette sig efter ellers må den jo gå af

tilført nogle tiltrængte ressourcer til

nyt eu toldsystem og så videre det er en aftale som gør at der kommer tusind nye medarbejdere til skat og

tilført nogle flere midler til bekæmpelsen af skattely vi fik forhøjet bevillingen fra ti

i gang synes jeg med nogle historiske løft af skat som skal ses i lyset af en årrække med besparelser og nedskæringer det synes vi

rigtig godt men også tiltrængt men dermed også sagt at jeg ikke synes at vi er i mål endnu

som går ud på at vi skal have nogle

det område som vi synes der er stærkt behov for at få styrket og et område som vi netop ikke fik med i aftalen sidste år

skattegabet er stigende som vi skriver i beslutningsforslaget

at det er fem og tyve milliard kroner om året vi mister

fem og tyve milliard kr hvilket jo er rigtig mange penge men det er også set i lyset af at tilliden til skat er

rigtig mange skandaler som jeg tror de fleste er bekendt med med det gør jo også at der er brug for at vi får skabt en tillid til skat og

får vi altså blandt andet gjort ved at tilføre nogle ressourcer så

det nu kan være som svindler med punktafgifter og moms

er det vigtigt også i det lys at vi skal have genskabt tilliden til skat at vi får tilført nogle flere ressourcer til skat men

det er en god business case at der er rigtig mange penge at komme efter jeg nævnte selv i mit spørgsmål til ministeren at

været fremme i en artikel i politiken

en medarbejder sin egen løn otte og tredive gange igen

fem tusind gange otte og tredive der er selvfølgelig en eller anden kurve der knækker på et eller andet tidspunkt men det kunne jo godt tænkes at der var en sammenhæng

at ansætte nogle flere medarbejdere på nogle af de områder hvilket også har vist

sent som i onsdags at det faktisk er en god forretning at

omhandler jo det samme som vi har i vores eget beslutningsforslag men det

fem hundrede jeg synes jo at den rigtige

for et kontroltryk man ønsker

refusionen af negativ moms er udviklingen jo

på hvor stor stigningen er og hvor mange penge der ryger ud

i orden med så lavt et kontroltryk eller skal det op på fire fem

at snakke en del om finansieringen i det også ud fra det jeg spurgte

i dag ikke indgår i de regnemetoder man bruger i

synes jeg faktisk kunne være

stort set alle partier har ansvar for så det

i større grad fik regnet skattegabet ind altså det at hvis man ansætter en skattemedarbejder så påvirker det også i en vis grad skattegabet

vi får skatteindtægterne ind men den grundlæggende principielle diskussion om hvordan man beregner hvor meget en skattemedarbejder egentlig koster i forhold til hvad

kan styrke økonomien med synes jeg også det kunne være utrolig væsentligt

de drøftelser vi får fremadrettet dermed ikke sagt

det økonomiske råd eller andre folk som sidder og kan byde ind med det jeg

i hvert fald det er afgørende vigtigt

støtter vores eget beslutningsforslag som

sammen med socialdemokratiet

og ikke støtter de andre to

opfordre til at folketinget generelt støtter b ni og halvfems

med til de drøftelser som kommer efterfølgende så jeg håber egentlig at man bredt i folketinget kan støtte det

til en medarbejder og så videre og så videre

og nu betaler vi regningen

de pæne ord

ovre ved ministeren ministeren siger så at

at vi laver finanslov med regeringen jeg ved ikke om om socialdemokratiet

derfor får vi så en runde to og der kan en bred vifte af partier jo være med til at lave en delaftale under en

skal med i den store aftale om finansloven det

kunne være en god delaftale hvor så mange partier i folketinget meget smukt kunne bakke op om at få styrket vores skattevæsen på samme måde som vi gjorde med skattely i onsdags jeg

men vi har selvfølgelig stemt for alle forbedringer der skulle være derfor mener jeg også at hvis man stemmer for enhedslisten og

hvis man stemmer for

tusind nye medarbejdere i skat

ikke to tusind for et år siden for var ligningen gået op

at få et fagligt grundlag og en diskussion med både skatteministeren og med fagfolkene i skat for at finde ud af hvad

er for et tal vi skal ende på

en plan som alle folketingets partier støtter men hvor der jo ikke var noget i

til kontrolindsatsen det er derfor at vi går ud og siger at vi har brug for tusind ekstra medarbejdere til kontrolindsatsen men vi opfatter det også som et minimum fordi det

et minimumsantal nuvel

om at der skal være forhandlinger det støtter enhedslisten selvfølgelig for vi skal have de forhandlinger jeg vil egentlig gerne kommentere det

som som ordføreren sagde omkring business case fordi jeg synes at skatteministeren skal lytte rigtig godt efter hvad det er der bliver sagt fra folketingets talerstol i dag altså fredag den nittende maj to tusind og sytten er der i folketinget flertal for et paradigmeskifte i forhold til hvordan man beregner økonomien i at ansætte flere medarbejdere i skat kan ordføreren ikke bekræfte at vi har et flertal som vil se

skatteministeren sige i svaret på mit spørgsmål og jeg kvitterede også for at han har sat gang

helt afgørende at man ikke bare ser skat som en udgift som fru lisbeth bech poulsen jo også sagde i sin bemærkning til min tale så

medarbejderne og nye ressourcer er vigtige men kan man få ændret det paradigme at man ikke bare ser skat som en udgift

måske også i mindre grad har grundlag for bare at fortsætte kurven nedad

er helt afgørende for at man på den lange bane kan have et skat der også kommer til at fungere og kan inddrive de penge som

at vi er nået dertil hvor der er et flertal i folketinget som faktisk ønsker at tage et opgør med den måde finansministeriet har styret det her område på i årevis det sidste jeg vil spørge ordføreren om er om ordføreren kan kan elaborere lidt over eller fortælle lidt om hvordan ordføreren ellers oplever man rundtomkring i landet opererer med sådan en business case tankegang for eksempel

en sund fornuft tankegang hvis man kan se at der er en god business case i

og det den tankegang man skal have ind i skat

medarbejder kan inddrive sin løn

at det kun er syv og tredive gange men der er helt klart en god business case

betragter dygtige medarbejdere om det

om det rent faktisk er noget der tjener penge ind

der nogle gange spænder ben for en god debat jo netop kan være hvis man kommer til at sige at noget nogen gør er lidt smådumt og noget andre gør er ret og rimeligt netop de tusind ekstra medarbejdere som blandt andet enhedslisten og

og halvfjerds men er det mere mærkeligt når vi gør det

fjollet at de her oppositionspartier

helt væk fra virkeligheden men så gør regeringen det samme bagefter kunne vi ikke blive enige om at det

fagfolk inde over hvor det jo ikke er tusind bare fordi det var det rigtige tal men det var så det der var politisk prioritering og der var økonomi til men hvor vi også erkender og grunden til at vi står her i dag at det jo

have en runde to for at sige at der skal yderligere ressourcer til specielt på indsatsområdet som vi jo ikke fik rørt ved

samarbejde man er nødt til at få med de fagfolk der sidder der hvor vi jo sidder som lovgivere

tænker på et tal selv om det jo er meget nemmere at kommunikere

det er mere sagligt at vi sætter os sammen ikke bare mit parti men gerne alle der sidder her foran mig

været inde over og hjulpet os lidt med nogle tal selvfølgelig ikke en lige så stærk motor som regeringen og ministerierne sidder med

enige jeg stejlede bare lige over at det var anderledes pudsigt når vi sagde at det skulle

fagligt grundlag for hvorfor det måske ender på otte hundrede eller fem hundrede eller måske lige præcis

det viser noget om hvor alvorligt vi tager den udfordring

så danskerne kan få tillid til vores skattevæsen og ikke er i tvivl om at vi kommer efter dem der

skat er noget man skal betale

er venstre positive over

ni og halvfems som omhandler en indkaldelse til drøftelser med henblik på at tilføre

vi har løbende haft møder i aftalekredsen om skat og at få skat ud af krisen for det er vigtigt at vi kommer til bunds i de mange problemer der har undermineret tilliden til skat og som har påført statskassen et milliardtab

forbindelse prisværdigt at folketingets partier står sammen om denne opgave og at der også er den politiske vilje til at finde de penge der skal til derfor vil jeg gerne på venstres vegne kvittere vi bør i fællesskab drøfte hvilke områder i skat der skal styrkes og hvor mange ekstra midler der skal afsættes ud over de midler der allerede er afsat i forbindelse med aftalen et nyt skattevæsen fra

som sagt er venstre positivt indstillet over for ekstra midler til skat men nøjagtig som

tilføres de steder hvor de mest effektivt kan gøre en forskel

ikke venstres opfattelse at indholdet i

syv og halvfems om tusind ekstra årsværk til skat er den rigtige vej at gå forslagsstillerne ønsker at de ekstra årsværk skal bruges til traditionel efterkontrol som udføres

findes faktisk bedre muligheder for at sikre at reglerne bliver efterlevet end kontrol det er for eksempel

man skal selvfølgelig stadig væk lave kontrol men

de nævnte værktøjer har den fordel at de er med til at sikre at der ikke sker fejl hvorimod kontrol sker når fejlen

men vi mener jo stadig væk at man også skal have en kontrolindsats

venstre kan ikke støtte b syv og halvfems den endelige nye struktur for skat er endnu ikke fastlagt så det er også overraskende at sf og enhedslisten mener at vide at der lige mangler tusind medarbejdere til inddrivelse

finansieret for så vidt angår en hundrede og fire er venstre enig i

at det kan være nødvendigt at ansætte flere personer i skat hvilket ligeledes er et afgørende element i genopretningsplanen for skat

bred politisk enighed om

man kan dog ikke bare sige at man skal annullere de planlagte besparelser i skat de steder hvor de afsatte midler falder er typisk udløb af indsatser på finansloven vi bør i hvert enkelt tilfælde vurdere om de bevillinger bør fortsætte eller om pengene kan gøre bedre gavn i forbindelse med andre indsatser på skatteområdet

er så stor velvillighed til at styrke skat det er i hvert fald det jeg tolker ud af de beslutningsforslag der er fremsat meget arbejde er allerede igangsat men vi vil uden tvivl komme til at mødes igen omkring forhandlingsbordet for at se på yderligere tiltag

at der er behov for at styrke skattevæsenet også på de her områder hvorfor vi så skulle mødes og

så blank en afvisning og modvilje mod at styrke de her områder

en prioritet for venstre når man forhandlede finansloven når man kom med sit oplæg til finanslov

momssvig styrke virksomhedsligningen sørge for at der er en kontrol mod social dumping skattely osv alle de ting

der er behov for at løfte men som man afviste at gøre noget ved

tiden er moden til at tage det op igen og det

hvor vi også havde drøftelserne og lavede en bred aftale så

afvist det havde vi mange diskussioner om på det tidspunkt

man prioriterede dengang og vi blev afvist i vores krav om andre ting nu skifter man mening og det er så udmærket jeg vil bare høre fru louise schack elholm nu om man kan stille i udsigt at det som led i finanslovsforslaget vil være en prioritering for regeringen og for venstre at der ligger midler

de har været gode nok der er virkelig noget at samle op på der vi har et inddrivelsessystem som kører helt af sporet

mangler at få samlet op på og vi har udbytteskattesagen der også er sprunget helt i luften så vi har nogle meget store emner og

naturligt at prioritere dem først fordi de er så dyre for os ikke at få løst så det er selvfølgelig en førsteprioritet for os at få løst dem samtidig har vi jo

som en del af finansloven skulle omstrukturere skat og deri ligger jo også

som handler om annullering af planlagte besparelser i

svaret på spørgsmål nummer to hundrede og to og tredive som jeg har stillet til skatteministeren

at bevillingen til skat

at den er lidt over seks hundrede million

kroner mindre i to tusind og tyve end den er i to tusind og sytten

diskussion om at ville tilføre skat flere ressourcer hvis man ikke samtidig er

til at sætte en prop i de allerede planlagte besparelser som der desværre

ikke rydde op i skat mere altså det skulle gerne være sådan at når vi når til

op i inddrivelserne også dem vi ikke ved om er gyldige eller ej og så skal der jo ryddes op i inddrivelserne mere så forsvinder den opgave forhåbentlig fordi

også huske på at noget af det vi sætter penge af til er noget oprydning og det skal helst ikke

og tyve er seks hundrede og tyve

situation hvor vi har et skat som er sparet i stykker og ødelagt hvorfor sætter vi

bare proppen i og annullerer de besparelser når vi har en diskussion om at vi jo faktisk har brug for at ansætte flere

sige i en periode laver vi en indsats

så må vi jo følge op på hvordan situationen

at ansætte mindst tusind medarbejdere mere i skat og det andet handler om

handler om nogle bevillinger som stopper på finansloven det er helt almindelig praksis og det er selvfølgelig op til diskussion som det altid er om bevillingerne skal fortsætte

beslutningsforslag b ni og halvfems fra df og s

til at indkalde til drøftelser om flere ressourcer til skats

forslag støtter regeringen og det er jo også et meget fornuftigt forslag det er lidt svært at være imod et beslutningsforslag om at indkalde til drøftelser særlig i lyset af at der

er mange drøftelser i de her uger

skat de to andre beslutningsforslag kan vi ikke støtte

sig at verden var så enkel tænk hvis vi kunne løse alle problemer

at ansætte flere mennesker men sådan er verden desværre

argument som ofte bliver fremført i debatten

undervurdering af de dygtige mennesker som arbejder i skat

deres arbejde kan bare sådan uden videre

er det selvfølgelig ikke det er i mange tilfælde højt specialiserede højtuddannede medarbejdere som endda også skal have yderligere uddannelse når de bliver ansat i skat det er ikke nogen nem ting det er også et spørgsmål om at

kan være svært for en organisation

det er en smule populistisk det synes jeg er ærgerligt når baggrunden

en diskussion som man har

hvert eneste år når der forhandles finanslov jeg synes det er en fornuftig måde at gøre tingene på alternativet ville jo være at

tror jeg vil medføre en meget ineffektiv allokering af skatteborgernes

det vil jo betyde at det bliver svært at prioritere på finansloven i forhold til andre steder hvor

det er helt seriøst at man skal behandle sådan et beslutningsforslag

så det er der vi står b ni og halvfems støtter vi de to andre

som jeg har stillet at det i perioden fra januar til september to tusind og seksten har været sådan at de medarbejdere der har siddet

lidt over to og fyrre million kroner hjem til fælleskassen det faktum kan kombinere med

i alt to hundrede og fem og tredive milliard

som der hvert år bliver udbetalt i negativ moms

der bliver kontrolleret hvad hvad siger det

ordføreren for liberal alliance giver det

gået ni måneder i løbet af et år men

stadig væk er en rigtig god businesscase her og at det rent faktisk er sådan at det

kan betale sig at lade være at ansætte nogle flere folk til at kontrollere

en vis fleksibilitet altså at man faktisk lytter til

lader det være op til en faglig vurdering i skat hvor ressourcerne skal hen det tror jeg faktisk de er bedre til end

hver gang vi siger at ressourcerne skal bruges lige præcis på det her område så mindsker vi fleksibiliteten og det tror jeg vi skal være meget meget påpasselige med at gøre det er jo central styring når det er værst

derfor kan det godt være at skat om fem syv år kan nøjes med færre

det skal vi nok være forsigtige med at forudse nu har man prøvet før

men her og nu

det her er jo et minimum

at runde tal er der også politikere der er kommet med før fordi man skal

sådan meget meget grundigt over hvert fald sjovt at det rammer lige på tusind og ikke ni hundrede og firs eller

at det kun handler om ansatte er jeg heller ikke helt overbevist om er

rapport som rigsrevisionen lavede jeg tror det

og det er jo noget af det som vi så snart skal

men den der idé om at det kun handler om flere ansatte tror jeg bare vi skal være meget

forsigtige med at køre frem med

at det er rigtigt eller fornuftigt men det er meget nemt at sælge som et politisk budskab det anerkender jeg det lyder rigtig godt når man står

refusion af udbytteskat til svindlere

spørgsmål om ansatte

handler det om flere ansatte og hvis herre joachim b olsen vil give sin støtte til vores beslutningsforslag fordi det rammer på ni hundrede og firs

en politik der handler om at jeg gerne vil have en mindre offentlig sektor fordi

der skal bruges færre ressourcer i den offentlige sektor så borgerne kan beholde de ressourcer men det er ikke et udtryk for at

sf siger at det bare handler om flere ansatte og så løses alting godt jeg er

alting bare bliver bedre med færre ansatte det handler om kompetencerne

om nogle andre ting hvis der var kommet flere ansatte og tingene blev lavet på den samme måde så var

udbetalt endnu flere udbytter så det var ikke bare blevet

jeg helt enig at antallet af ansatte betyder noget

indsatsområdet jeg tænker at kunne støtte mig i at det kan være konkurrenceforvridende på

slik eller sodavand

skal passe på at vi ikke får tegnet et billede af skat som om det er en organisation hvor ingenting fungerer

i andre lande som vi normalt sammenligner os med har vi jo på en lang række områder på de fleste områder et meget velfungerende skattevæsen jeg synes skatterne er for høje og

skattesystem er alt for kompliceret

konkrete skandaler som vi skal have undersøgt og lære af men hvis vi bliver ved med at tale skat helt ned

det tror jeg vi skal tænke over det kan sagtens være at der skal flere på

at lytte til det faglige input og sørge for

for at mindske skattegabet for kan man mindske skattegabet med fem og tyve

råderum som man kan bruge

både at vejlede bedre lave simplere regler som

på man tør jo næsten ikke at tale om digitale løsninger osv men det er jo alligevel nok en del af fremtiden

er mange håndtag man kan tage fat i ud over at ansætte flere og det kan også godt være det rigtige

også nogle opstramninger som jeg forestiller mig liberal alliance måske ikke er tilhængere af

det vi taler om nu er så bare behovet for at der faktisk er nogle medarbejdere der er i stand til at føre nogle af de kontroller

langtfra fungerer som de skal der kunne vi godt trænge til synes jeg

et noget mere entydigt svar fra liberal alliance på at man faktisk også fra liberal alliances side synes

at det skal bringes ned at det ikke er tilfredsstillende at man ikke når sine mål som skattevæsen i

til at nedbringe skattegabet og at det ikke er acceptabelt for virksomheder der gerne vil konkurrere på at være gode til at drive forretning at de skal kæmpe

man står jo ikke og forhandler om de der løsninger

jo enige om at de problemer som herre jesper petersen

jeg mener ikke der skal snydes med skat jeg mener ikke at man skal konkurrere på på skattesnyd jeg mener at skatterne skal være lavere her er vi så nok

det som jeg i hvert fald forstår på den her debat er at vi sådan står nu skal beslutte

fagfolkene siger og der kan godt være andre løsninger

forhandlinger om at styrke indsatsområderne konkret i form af flere medarbejdere de kommer til at lægge beslag

en noget mere kølig og afmålt modtagelse liberal alliance giver det samme forslag

bare være helt sikker på at liberal alliance stemmer for det at der bliver forhandlinger og at man lægger beslag på en del af næste års finanslov for at gøre lige præcis det som herre joachim b olsen er lidt lunken ved nemlig at ansætte flere

er løsningen jeg jeg mener at jeg i det foregående spørgsmål gjorde det klart

det vi skal gøre gøre men der er også

måder at komme problemerne til livs på og dem skal vi

eller den erhvervsmæssige motor eller den civile virkelysts motor

nogle kommaer og hvorvidt

lidt anderledes end en anden og så ender vi i et eller andet fnidderfnadder der sluttelig munder ud i en milliardskandale

er det i mine øjne et værdifuldt venskab der har været mellem borgere

i rigtig rigtig mange år

når man misligholder et venskab så går det i stykker lige så stille og nogle af måderne det kan gå i stykker på

begynder at komme for sent til de aftaler man har eller man tager det for givet eller man ikke rigtig ved hvorfor det var venskabet opstod

er godt for den anden i venskabet

forsøg på at genoprette et venskab eller en tillid til skattevæsenet

lidt sjældent vi hører den tale fra liberal alliance lige på

skat er jo noget vi definerer rammerne for og

noget vi har rigtig mange aktier i at være en del af og får meget ud af

interessant at vi alle sammen i dag er enige om

kommer til at give os en fortjeneste enten i

og at det ikke er en udgift at ansætte en medarbejder i skat det er ligesom

et par ord på hvordan vi så kan komme ud af den her tillidskrise mellem vores ven skat

lægger os fladt ned på ryggen eller sætter os på hug og er klar til at hjælpe herinde i folketinget og ser problemerne i øjnene ligesom

oplever at vores skatteminister har lagt op til med forhandlinger med fremsyn

med åbenhed og det er på tværs af salen at der faktisk er ret stor opbakning til det der hvor det nogle gange blive svært for mig at bakke vores

når vi kigger bagud det er jo alt andet lige også svært for den siddende skatteminister at gøre ret meget andet

siddende skatteministers ambitioner om at komme godt videre som et samlet folketing som et landshold dropper bandekrigene mellem forskellige partifarver og så står sammen om at gå ind i forhandlingerne og levere nogle fornuftige løsninger sådan at vi fremover får et stærkt skattevæsen

for at få ryddet op i hvad det er for nogle misforståelser og skandaler der

i skat gennem en omsiggribende kulegravning af netop skat og de politiske beslutninger der er foretaget og de konsulenthuse der har hjulpet

er det en ledelsesopgave der en gang imellem har været besværliggjort af at det var svært at række fingeren op og sige at her var

en genskabelse af tilliden mellem skat og borgerne

tage hele ansvaret men der er et eller andet i den her treenighed af borgere

er måske flere hvis der er folk der har lyst til at finde på flere men jeg

og se på de andres standpunkter og sætte os i hinandens sted samtidig

godt tænke mig at markere at det altså ikke er rigtigt når der er flere partier der

ikke har ændret holdning til hvorvidt vi skal kulegrave

var sket i skat hvor jeg oplevede at enhedslisten og sf havde kæmpet tror jeg også før vi kom ind og i hvert fald fra

for at blive klogere på hvad der var sket i skat

de andre partier vil men fordi vi har en kultur hvor medierne er blevet vænnet til at der er

og i regeringen hvor man angriber hver eneste fejl der kommer og gør den meget meget større og derfor gør det ikkemuligt og ikkeopportunt for en siddende minister eller en embedsmand at række hånden op og sige at her har vi et problem det skal løses

så får vi problemer hvor man ikke tør fra politisk hold at blive kigget over skulderen og få en kommissionsundersøgelse hvor der bliver placeret et politisk ansvar hvor der

en dommer i spidsen hvor man bliver klogere på hvordan vi skal komme videre ikke bare ved

forhandler vores egen løn og pension hjem eller sidder og forhandler om hvem der skal kigge os over skuldrene eller om det nu skal være det element vi undersøger fordi det

for vores parti og skal vi undlade det der kan vi slippe af sted med det

et lukket lokale eller skal vi lave en åben høring altså hvor vi fladt lægger os ned på ryggen fra politisk hold og siger at nu vil vi forandre det her nu vil vi en gang for alle genskabe tilliden til skat og os politikere ved at sige at

er blevet begået fejl dem står vi på mål for men nu må i så lige tage

i også give os plads til at vi fremadrettet kan blive klogere sammen uden at blive lynchet på sociale medier eller at en siddende minister partout skal i gabestokken for en

ganske almindelig forseelse som vi alle sammen kunne have begået en af de fejl og mangler som jeg selv leverer dagligt

nogen der ser fordi jeg ikke er i mediernes søgelys så

gerne skabe mange forandringer men det besværliggøres at skabe de her forandringer hvis i ikke hjælper regeringen og folketingspolitikerne med at udstille de fejl som vi begår

en kultur i skat og i alle mulige andre offentlige

vi klapper når noget går godt og når der er noget der går dårligt er nogle der tør

så finder vi ud af hvordan vi skal løse det sammen ellers taler vi nemlig skat ned og vi taler også politikerne ned og det er der ingen grund til men hold da op hvor skal jeg nok være med til

at mine kolleger herinde gerne vil langt hen ad vejen at pege fingre ad os selv

skatteområdet der gør det rigtig rigtig godt med

for halvandet år siden og ting som jeg med

her kommer altså først nu fordi man er blevet tvunget til det

skabe en kultur sammen hvor man ikke skal trække sandheden

sige at vi alle sammen herinde er her for at gøre det hele meget meget bedre for danmark og at vi gerne vil sige sandheden hele tiden men hvis det nu er opportunt og medierne faktisk hellere vil have en anden version fordi de ikke gider den der kedelige sandhed en gang imellem

er for konfliktløs så bliver det meget meget svært at forlange af folk der jo skal gå efter at gribe magten så

kan lede landet efter de demokratiske værdier som vælgerne har stemt dem ind for

svært at være politiker herinde og gå efter den magt og fastholde den og leve de værdier ud i livet hvis man hele tiden får hug for de svære beslutninger så når vi har genskabt tilliden

vi også lave aftaler der rækker hen over regeringens farver og vi kan lave aftaler der rækker hen over en fireårig periode

hermed støtter vi så op om de tre beslutningsforslag hvordan det ellers

ikke lige virker tillid til skat og

indtægter er forudsætninger for

socialdemokratiet og dansk folkeparti

og dropper det udskældte og ikkeduelige efi system

og bedre ejendomsvurderinger

yderligere investeringer i skat

tillid til og

og unddrage sig skat

indsatser og tiltag

præcis tusind ansatte hvis det viser sig at der i stedet er behov

forslagsstillerne anfører

så ligetil

og samtalerne med de øvrige partier og regeringen

i hvert fald når vi taler om tingene

indholdet af et af de beslutningsforslag som enhedslisten og sf har

nemlig at annullere de planlagte besparelser synes jeg at der er

mærkelig modvilje mod at sige selvfølgelig gør

særlig klart signal at sende til danskerne om at

genrejse skat at man som herre rune lund siger med den ene hånd giver nogle penge og

det giver altså ikke nogen mening

kroner mindre til skat

og tyve end i to tusind og sytten

virkelig et spøjst signal at sende til en befolkning der

midler der skal til for at genrejse skat

så er der nogle der hæfter sig meget ved det tal og siger hvorfor ikke

en hundrede jo det kan vi da godt hvorfor ikke 980 jo det kan vi også godt men pointen her er

og endnu er det fulde omfang jo ikke klart for os men statsrevisorerne har i hvert fald i

i bliver simpelt hen nødt til at holde øje med det her område

og

kontrollerer man så

den udvikling ser meget mærkelig ud

hvis vi politisk blev enige om at der skulle bruges penge på at ansætte tusind

de rige udlandsdanskere som

til skat herhjemme selvfølgelig er der rigtig mange områder hvor vi kunne sætte ind med de her tal

til skatteministeren for at diskutere flere ressourcer

at det egentlig er lidt det samme som vi foreslår men jeg er altså nervøs og hvis

men det her betyder

regi af finanslovsforhandlinger og lad os sige

der skal bidrage til finansiering eller at vi skal tage nogle penge

altså lidt svært derfor påpeger jeg bare igen

så er det selvfølgelig rart at vide at

og df også ønsker at vi gør mere for skat derfor stemmer vi selvfølgelig også for beslutningsforslaget

udskibet nogle af de besværlige partier det håber jeg ikke generelt set har jeg jo egentlig et godt indtryk af skatteministeren jeg synes han gør et godt stykke arbejde

og diskuterer skat ikke at vi er enige om alting men det her er en

vi ikke taler skat ned under gulvbrædderne

blev beskyldt for at bruge rockermetoder bøllemetoder stasi metoder at det var en stat i staten en syg kultur og

på en optimistisk note

jeg skal ikke arbejde her længere ikke nok

er et kæmpestort arbejde

at vide at jeg bruger stasi metoder det tror jeg altså også har haft en indvirkning altså at man i så mange år talt så grimt om dem der arbejdede i skat dengang var problemet for en del politikere ikke at skat ikke gjorde deres arbejde godt nok kritikken

at skat var for emsige skat var for

jeg synes faktisk at vi er ved at nærme os et rigtig godt sted hvor vi er enige om at vi skal genrejse skat vi får en længere diskussion om

så håber jeg bare at vi i fællesskab kan finde nok midler og ressourcer til at få genrejst skat

jo en helt anden diskussion om skatten skal være høj eller lav men vi skal have et skattevæsen der fungerer

man må sige at der skete rigtig mange ting i den periode

tusind ekstra medarbejdere nu ønsker sf

brug for flere medarbejdere til skat og så satte

en hundrede man skal jo lægge snittet et sted derfor synes jeg også det er mærkeligt at enhedslisten og

bliver kritiseret for at sige at vi har brug for tusind medarbejdere til skat når tusind medarbejdere til skat var hvad

jeg håber at det er slut nu

det her også et gulv altså det er et minimum af hvad vi tror der skal til for at genrejse skat i hvert fald på mellemlang sigt så kan det være om meget meget lang tid

færre medarbejdere det skal jeg ikke kunne sige men men det

det skal stige i en uendelighed hvis man bare kan

er tusind kontrolmedarbejdere der

nu ministeren endnu ikke har fremlagt den nye struktur for skat

tyvetusind mennesker ansat i skat kunne det godt være man ikke kunne finde kontorpladser eller opgaver til resten men det er der vi er vi er langt under det antal der var i skat engang og problemerne er så meget større i hvert fald her

finansiering for det koster jo noget

finanslov hvor der helt sikkert bliver upopulære ting

så godt selv tage æren for det jeg ville gerne at en bred aftale i folketinget hvor vi finder flere ressourcer til området men det kræver altså også at andre partier vil være

finde pengene til det

egentlig også hører herre dennis flydtkjær gerne vil have er at vi faktisk bruger den her anledning til at sige ja man kan tjene sin løn ind flere gange ikke i det uendelige ikke når nummer tyvetusind er ansat men her og nu kan vi se på en række områder at det er otte og tredive gange det er halvfjerds gange

fjernet eller sat ned hvor de så bruger

elasticitet som vi synes er mærkeligt og hvor det nærmest bliver selvfinansierende men der skal også være plads til

alternativ finansiering fra sfs og enhedslistens side

at understrege den pointe at de her mennesker tjener deres løn ind

skal kigge på det her det bliver nok på den længere bane

også noget som så gør at vi kan få noget vidensopsamling og der er mit ønske bare at man også i folketinget accepterer at der er nogle regnemetoder nu som vi gerne vil udfordre men inden vi

til at bruge dem vi har og der koster det nogle penge så

den her ekstra konto og der er der penge til det regeringen har jo

sat penge af på den for

ting der sådan løbende skulle komme det kunne være nogle udspil om skattelettelser eller hvad det kunne være men det kunne jo også tages herfra og der er penge nok

borgere og virksomheder blev behandlet dårligt og det bliver så brugt som undskyldning for at så havde sfs skatteminister overhovedet ikke tid til at koncentrere sig om andet det synes jeg er

de samråd vi afholdt under den røde regering med tre sf skatteministre om inddrivelse restance og

er utallige

bekymrede så skal vi så nu stå og høre sf igen love flere ansatte det er simpelt

jeg tror det var ni hundrede ekstra ansatte i skat

var det der blev en rød regerings skattepolitik hverken mere eller mindre

det var i september

i januar to tusind og tolv lyder det fra sfs skatteminister

der skal bruges færre penge der skal ikke ansættes flere

så i januar to tusind og tolv at meddele

han er netop ophavsmand til mange af de her citater hvor man virkelig beskylder skattemedarbejdere for nogle ret vilde ting

ekstremt meget fokus på retssikkerhed og det

er og det skal man også prioritere

jeg også siger at vi tager vores fulde ansvar

bare for at sige at når vi nu taler om hvordan vi skal tale om skat så var det et eksempel

det gik for langt dengang i forhold til

for så fire måneder senere at fyre

nogle områder inden for skat vil opleve at få flere medarbejdere mens andre vil få færre men samlet set er det vores vurdering at ved at gøre tingene smartere kan vi i den samlede organisation spare godt tusind årsværk frem til to tusind og seksten er dog en enorm erkendelse der rammer sf når man sætter sig ind på bagsædet af en ministerbil

man gav danskerne forud for to tusind og elleve løb man fuldstændig fra og nu stiller man sig frem og siger at nu kan

har fundet sådan en hokuspokusformel hvor det

socialdemokraterne og sf gik til valg på et fælles valgoplæg

jo så en regeringskonstellation

egentlig siger er hvordan kan man sige at man ønsker sig noget af det

når man så indgår i en regering som ser som ser anderledes ud det kunne man også bruge rigtig meget tid på med den her nye vlak regering

der har venstre jo indgået et utal af kompromisser sådan er det men jeg synes

der er nu og jeg prøvede faktisk at slutte af

omfavnende tilgang og sige at jeg tror at alle gerne vil gøre noget for skat nu for at genrejse skat det er ikke kun

for

handler ikke kun om at genrejse befolkningens tillid til skat det handler også om at genrejse befolkningens tillid til os så det var egentlig en måde at sige

enhedslisten og sf ønsker med deres beslutningsforslag at regeringen skal fremlægge en plan for at ansætte tusind ekstra årsværk

kontrol af skat samt at annullere alle planlagte besparelser i skat fra to tusind og atten og

og få flere skatteindtægter fra vores side har vi absolut ikke nogen interesse i ikke at ansætte flere hvis det giver mening tværtimod jeg tror desværre ikke at det er så simpelt i virkeligheden fra konservativ side er vi enige i er et behov for at styrke skattevæsenet det var netop også derfor at man bredt i folketinget lavede en aftale om at investere syv milliard

set også åbne over for at investere investere endnu flere ressourcer i skat hvis der er behov for det

der træffes en endelig beslutning

vi hørte tidligere ministeren forklare at de besparelser som der henvises til er udtryk for en række midlertidige bevillinger til konkrete indsatser på finansloven som udløber jeg nævnte før at vi fra konservativ side er åbne over for at investere flere ressourcer i skat men de ressourcer skal også tilvejebringes derfor synes synes vi at beslutningsforslaget fra socialdemokratiet og dansk folkeparti er rigtig fornuftigt

så man kan øge øge kontrolindsatsen der er rigtig mange måder hvorpå vi kan forbedre rammerne for korrekt skattebetaling og derfor skal investeringer i skat også være velovervejede

behandlede vi en sag her i salen som havde til formål at forenkle reglerne for restancer lønindeholdelse renter og så videre vi tror fra konservativ side på at en forenkling af hele skattelovgivningen er en rigtig fornuftig og effektiv vej at gå så vi sikrer færre fejl og dermed også mindre behov for efterkontrol og en lettere kontrol i det hele taget når det så er sagt skal vi naturligvis også have et beredskab som kan samle op på fejl og snyd

b ni og halvfems nemlig at vi tager en forhandling om hvordan vi

styrke kontrollen

jeg har dog set at der ved nogle partiers kongresser er

hvor man skiftes til at sige en sætning men det gør vi ikke her i folketinget velkommen til

annullere alle planlagte besparelser i skat vi kan jo se

når vi kigger på tallene og også af den tabel som er indsat i beslutningsforslaget

falde frem mod

vil der stadig væk være et budget budget på hele skattevæsenets område som vil være cirka seks hundrede

sytten så vi har et alvorligt problem når vi siger at vi vil styrke skattevæsenet og samtidig

har en masse allerede planlagte besparelser som som ligger forude og truer

er enige om at vi skal styrke skat at vi så ikke bare kan blive enige om at vi skal sætte en prop i i forhold til de ødelæggende besparelser som vi har set de sidste mere end ti år og som har sparet skat i stykker jeg mener

vi burde kunne blive enige om nu at det der med at spare skat i stykker og det der med at høvle besparelser ned over skat

er noget som som burde have været stoppet for længst vi er ikke nået helt dertil endnu tingene bevæger sig i den rigtige retning i øjeblikket det er tydeligt men det er også tydeligt at der stadig væk er grænser der skal rykkes i den her debat og i de politiske positioner før vi får et ordentligt fundament at diskutere en en reel genrejsning af skat på

det ligger jo i forlængelse af at vi i dag har cirka syv tusind ansatte i skattevæsenet med den plan som

om at tilføre netto tusind ekstra ansatte så vil vi i to tusind og tyve komme op på cirka otte tusind ansatte i skattevæsenet men skat ud af krisen genopretningsplanen fra

og seksten omfatter jo lige præcis ikke ekstra medarbejdere til kontrol og det er den debat

hvor skat kontrollerer hvor mange penge hver enkelt medarbejder

her det det seneste år altså hvor mange gange

meget teknisk gennemgang i skatteudvalget

nogle it systemer skat har og hvilke nogle oplysninger vi

trække ud kan vi trække oplysninger ud helt ned på hver enkelt medarbejder

liggende som som kan bruges til at lave nogle meget præcise businesscases sådan som vi jo også ser at man arbejder med businesscases andre steder i samfundet

man måske spare lidt på forsørgelsesudgifterne fordi det måske kan bidrage til at der er nogle flere folk der kommer i arbejde den måde at tænke en businesscase på

i den måde kommunerne laver deres økonomistyring og budgetlægning på og det er mig en gåde at den måde at tænke økonomien på ikke for længst er indarbejdet

i den måde som staten og skat tænker sin økonomistyring på hvis vi havde gjort det for længst hvis der

fornuftige praksisnære tilgang til økonomistyring som der er i kommunerne

det store problem vi har i dag i skat hvor skat er blevet sparet i stykker og ødelagt

jeg synes det er meget meget opmuntrende

synes at skatteministeren skal lytte og jeg håber også at de ovre i finansministeriet

ønsker en anden måde at beregne det her på det er jo tydeligt at det er det som et flertal i folketinget ønsker vi ønsker at en skattemedarbejder som hiver millioner af kroner hjem hvert eneste år ikke kun skal opfattes som en udgift sådan som det

når finansministeriet regner vi ønsker at indtægter og udgifter skal tænkes sammen

den detaljerede diskussion om hvordan vi præcis gør det

når vi ser at medarbejderne tjener deres løn så mange gange ind som de gør at

må en en businesscasefinansiering også være noget vi kan få på bordet allerede nu altså

vi vi snakker maj måned og en finanslov skal indgås i november vi har faktisk et helt halvt år til at

kæmpet for at man kan bruge nye beregningsmetoder når

vi snakker finansloven når man ser på negativ moms hvor det jo meget foruroligende er sådan at udbetalingerne af negativ moms

i to tusind og ni til to hundrede og fem og tredive milliard kroner i to tusind og femten

at kun to procent af udbetalingerne

de går på arbejde hver dag og bestiller ikke andet end at stoppe forkerte udbetalinger og har i perioden fra januar til september i gennemsnit hver

sekshundredetusind kr alt afhængigt af hvad det er for en medarbejder vi taler om det er jo virkelig en businesscase der

en finanslovsforhandling i forhold til de

i foråret to tusind og seksten sagde at vi skal have tusind flere ansatte i skat vi tilføjede mindst

det var noget af den kritik vi mødte så går der sådan et lille halvt års tid og så ligger der en plan skat ud af krisen

en genopretningsplan for skat hvor der bliver tilført tusind ekstra medarbejdere det er jo positivt

jo så også der hvor kontrolindsatsen ikke er blevet tilgodeset det er også derfor

vi vi bliver nødt til at se på hvordan vi kan ansætte flere folk

selvfølgelig afgørende at man ikke bare finder på et tal

men ud fra de diskussioner vi har med de faglige organisationer

tusind ekstra i forhold til det der ligger i skat ud af krisen

tingene foregår rundtomkring i skat så vi har syv tusind ansatte i dag i hele skattevæsenet det vil blive otte tusind i to tusind og tyve med genopretningsplanen for skat skat ud af krisen hvis der kommer tusind ekstra

vi så gerne at det tal kom op på titusind som styringsmål herunder også ekstra ansatte til til inddrivelse og til mange af de andre funktioner som der er brug for i skat vi

går på pension inden inden for en kortere årrække

har brug for lidt ekstra luft og en buffer også til at indføre nye it systemer og mange ting

sådan set optimalt så er det jo klart at man altid skal vurdere om man har det rigtige antal medarbejdere i forhold til de digitale værktøjer man har og i forhold til de opgaver der skal løses i forhold til i hvor høj grad virksomhederne overholder skatteloven

eller borgere overholder skatteloven og igen i forhold til

hvor meget man skal være efter virksomheder eller borgere eller hvor meget man ikke skal være det

jo en løbende diskussion og en løbende vurdering af hvordan man man prioriterer ressourcerne og hvordan ressourcerne skal være men men jeg mener at

er problemet i skat ikke at der er for mange medarbejdere lige nu er problemet at der er for få medarbejdere men jeg vil bare sige at jeg synes at debatten har været været meget positiv

er dagen hvor det her i folketingssalen vil blive konstateret at der er et flertal som ønsker en anden måde at regne på end det som har været virkeligheden indtil nu

et større fremskridt end at vi måtte blive enige om ni hundrede eller tusind eller

en fornuftig snak om hvad der skal til for at vi får genoprettet skat rigtigt og får skat

sker det som er sket de sidste mange år nemlig at skat er ødelagt og sparet i stykker men at vi simpelt hen får investeret

til indsatsområderne i skat hvad vi jo har arbejdet

nemlig at der er omfattende problemer i skattevæsenet

fejl der er begået der og og granske den fejlslagne kurs der har været for skattevæsenet har vi jo så også nogle problemer

der har altså været en række skandaler og problemsager man kender til udbyttesagen at skattegælden har nærmet sig de hundrede milliard kroner der er kommet en serie kritiske rapporter fra rigsrevisionen og kommentarer fra statsrevisorerne der altså giver alvorlig kritik af

også for eksempel momskontrollen og en lang række andre områder i skattevæsenet som ikke fungerer tilstrækkeligt på de her indsatsområder som vi diskuterer

tab i de her enkeltstående

hvert eneste år i omegnen af fem og tyve milliard

som går tabt altså et skattegab på omkring fem og tyve milliard

har været fremhævet en meget lemfældig kontrol på momsområdet hvor det kun er to tre procent af virksomhederne der tages ud til kontrol og hvor man altså har fundet at der er fejl eller snyd i cirka halvdelen af alle

forsøge at vejlede og få fejlene rettet inden de opstår

ud over de her meget store beløb som man taber i skatteindtægter og altså ikke kan bruge på vores fælles velfærdssamfund

er der jo noget mere grundlæggende på spil nemlig spørgsmålet

både skattevæsenet men også til at vi har en samfundsmodel et skattefinansieret velfærdssamfund som fungerer rimeligt og kan hænge sammen at der er en respekt for den grundlæggende samfundskontrakt hvor vi mener at man skal betale den skat man skal hverken mere eller mindre men at det altså er nødvendigt for at tingene

kan fungere og at når man selv betaler

med at der er en retfærdig konkurrence på det marked de nu opererer på det er det er fuldstændig

fremhævet i debatten blandt andet fra venstres side og det synes

rigtig rigtig vigtigt at der bliver taget fat om problemerne omkring inddrivelse omkring det nye ejendomsvurderingssystem

omkostninger til et nyt toldkodeks på eu plan

vi også med i den aftale det der var frustrationen oven på

var jo at hvor vi egentlig havde forventet at det også var lejligheden til at vi kunne tage fat på at håndtere de problemer

indsatsområderne så var døren fuldstændig lukket da vi først kom i gang med

liberal alliance har skiftet kurs siden den afvisning vi mødte i efteråret

lykkedes i den her uge oven på den forespørgselsdebat vi havde sidste år om panamapapirerne og hele problematikken omkring skattely at tage hul på at tilføre midler til indsatsområder i tillæg til at gennemføre nogle andre tiltag som vi synes er vigtige for at slå hårdere ned på international

fire nye kraftige skattecentre placeret uden for de største byer

at ansætte tusind flere til målrettet at styrke de her indsatsområder det handler om kontrol men

udspillet handler jo også om hvordan der er behov for mere uddannelse et øget fokus på fagligheden i skat at man kan bruge revisorerne til at få

for at skulle øge og genskabe tilliden og forøge skatteindtægterne og

dansk folkeparti har kunnet lave det her beslutningsforslag der nu

flertal for synes jeg har været vældig vældig godt

skabe en konkret forandring og nogle forhandlinger

og det vil så helt klart øge indtægterne det er jeg ikke i tvivl om

vil vise sig at der er markant øgede indtægter vi mener at man kan øge skatteindtægterne med cirka halvtreds milliard kroner i årene frem til to tusind og fem og tyve hvis man gør

konklusionen på debatten er jo så at ud over at der er et fokus og en enighed

ønsket gennem mange år at der kunne skabes en enighed om så har regeringen jo læst terrænet og undgår at komme i mindretal ved

beslutningsforslaget det må så omsættes i konkret

skal se at komme i sving og få påbegyndt forhandlinger nu så de ting vi aftaler kan være med i finansloven for to tusind og atten regeringen kommer med et udspil i slutningen af august og jeg ved godt hvordan det foregår det er lige nu man er i gang i ministerierne med at melde ind hvilke omkostninger man forventer at ville afholde regeringen er lige nu i gang med at overveje hvad der skal være i dens udspil hvad vil prioritere af sager

alle pengene er fyret af på nogle af de skattelettelser som man ved de gerne vil bruge eller hvad de ellers har af ønsker

for at pengene altså er der til at få lavet de her nødvendige forbedringer i skattevæsenet

et led i diskussionen som

skattegabsmålet det er jo for så vidt ikke en specifik del af beslutningsforslaget det ændres ikke med beslutningsforslaget jeg synes alligevel det er rigtig vigtigt at det har været fremme at der også breder sig en enighed om at den manglende sammenhæng der er i dag mellem hvordan det egentlig går med skattevæsenet og hvad man har

det er også et led i at forstå hvorfor det er gået så galt som det er med skattevæsenet det

for lille en omkostning for dem der skulle budgettere og dem der skulle lave finanslov at det ikke gik som det skulle med vores skattevæsen vi tror fuldt og fast på at det kan lade sig gøre at genrejse det hvis man har den rette politiske vilje til det det kommer til at tage tid tror jeg også vi skal indstille befolkningen og hinanden på men med bevillingen og den rigtige

synes jeg ligner konklusionen på dagens

betyder at det er i regi af finanslov og så videre og så videre

hvis der var flertal for for eksempel at annullere besparelserne her og nu

vi kunne måske også i centrum venstre

råderum reserver

desværre kan blive nødt til at sige nej til at indgå en en aftale om

fremgår af regeringens egne tal

mener vi kan anvendes men det må jo så indgå i en forhandling hvordan man

vil vi jo gerne ansætte de her tusind ekstra ansatte vi synes vi har gjort vores hjemmearbejde og har fundet frem til nogle områder der skal prioriteres og at det vil være det niveau som som skal til men selv om vi er enige om det

bliver der jo ikke flertal for det jeg synes at det har været vigtigt at finde frem til hvad der kunne skabes flertal for

nogle af de borgerlige partier kunne finde på af finansieringsforslag så synes jeg at

det er bare for at

sagt at jeg har nogle bekymringer i forhold til hvad der kunne blive fedtet ind i de her

selvfølgelig skal ske mere på indsatsområderne og han markerer sig med det i pressen og virkelig stiller folk i udsigt at der skal ske noget så er det jo også noget vi må

men når jeg stillede de spørgsmål som fru

være i en situation hvor der var finanslovsforhandlinger som vi ikke var en del af

og så kunne man ikke rigtig komme videre

skabt et flertal for at man vil gøre noget på indsatsområderne og det er en ny situation og den må vi så få det maksimale ud

at ansætte flere medarbejdere til kontrol

øvrigt mere til fordi det vil skabe ekstra indtægter til statskassen og jeg er helt enig i den måde at betragte tingene på men er det så ikke rigtigt at hvis det er en god idé at tilføre flere midler fordi det er en god forretning så må det jo alt andet lige være sådan

er en dårlig forretning når når det hænger sådan sammen

den logiske konsekvens af det jo også være at socialdemokratiet stemmer for

helt anderledes kraftfuld og større end i dag hvis man både gennemfører den investeringsplan som er aftalt og altså tilfører yderligere

indsatsområderne som vi foreslår og som man jo kan høre der er et flertal for i dag det det synes jeg er en bedre måde at gå til det på også fordi

helt råt at sige at vi annullerer alle ting der synes

den kende unuanceret at vi jo selvfølgelig altid og det gælder også på skatteområdet når

kan gøre tingene smartere mere effektivt

deres penge på vi kan så se at der er skåret for dybt i skat og at hvis man tilfører nogle ressourcer ville man ikke bare skulle afholde en omkostning nu og her

den anden hånd altså for mig at se

giver vi mest ro omkring skats arbejde ved

det der med at tage med den ene hånd og give med den anden hånd synes jeg sender et

planlagte besparelser de skal annulleres alle sammen

til endnu og der mangler

fat på de indsatsområder som vi mener det er så afgørende at styrke for at mindske tabet af skatteindtægter og få forøget

partier jo enige om at gøre så lad os diskutere og finde frem til hvad

er for nogle områder som vi mener man skal tage fat på og tilføre midler

ende med at have en situation der burde være til både min og rune lunds tilfredshed

på ingen måde regeringens politik at indføre nye skatter og afgifter heller ikke

hæve dem og vi har af samme grund et

det kan godt være at afgiftsforhøjelse på tobak kan være et redskab til at begrænse forbruget af tobak det jeg vil sige efterfølgende

pænt ord men realiteten er

en markant afgiftsforhøjelse samtidig øger grænsehandelen og den illegale handel med tobaksvarer forslaget vurderes næsten at tredoble tredoble grænsehandelen med cigaretter og det vil nok få

syd for grænsen til at blive meget begejstret for alternativet

det giver samfundsøkonomisk ringe mening ud over at afgiftsstigningen ikke harmonerer med regeringens skatte og afgiftsstop vil det heller ikke stemme overens med regeringens ambition om at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i danmark en markant afgiftsforhøjelse kan have negative konsekvenser for den danske detailhandel og vil derfor også i værste fald betyde

har skrevet at de forventer at en forhøjelse vil medføre et merprovenu på en

på ingen måde sandsynligt en fordobling af afgiften skønnes ikke at indebære et

merprovenu der kommer ikke flere penge ind ved en fordobling af

mindre provenu på omtrent hundrede million kroner det skyldes at selvfinansieringsgraden er over hundrede procent som følge af adfærdseffekter i form af øget grænsehandel for at sige det mere direkte hvis man øger afgifterne så meget

så rigtig rigtig mange danskere der vil gøre der vil de købe rigtig rigtig rigtig mange cigaretter og derfor vil

regeringen må derfor konstatere at forslaget ikke er et godt initiativ til at nedsætte forbruget af tobak da det samtidig vil påvirke den

danske detailhandel negativt som følge af øget grænsehandel og illegal handel og derudover forventes at medføre et

altså en uklog måde at gøre det på og derfor

tal der ligger for hvorvidt grænsehandelen er øget markant og det er nærmest mildt sagt i

de seneste år efter at man faktisk har haft nogle afgiftsnedsættelser i to tusind og femten er jo ikke tal

er med på at vi kan se forskelligt på fremtiden

hvis det bliver sådan en jævn udligning

vi skal hæve tobaksafgifterne en lillebitte smule man

den store forøgelse vil skabe et

at der bliver røget væsentlig mindre alene af den årsag at det som sagt understøtter en massiv grænsehandel

med cigaretter at det er noget

et glas alkohol eller eller generelt leve usundt hvis det

hen vil se at der er flere livsstilssygdomme som man måske over tid

man godt skrue lidt på tobaksafgiften det der er udfordringen

at man skal gå andre veje forebyggelse oplysning og andet hvis man skal få danskerne til at ryge mindre tror jeg ikke man kommer voldsomt langt

synes det er rimelig veldokumenteret her at det har en rigtig rigtig god effekt på unge og

som var en del af skatteministerens oplæg her

er baseret på skøn jeg står her med en undersøgelse som gallup har lavet om grænsehandelen

den viser at selv om afgiften blev hævet i

hedder status over grænsehandel

er rigtig nemlig at de her ting er meget følsomme og derfor skal man

det synes jeg er meget meget klart når man læser de spørgsmål som alternativet

undrer det mig egentlig det undrer mig faktisk hvorfor man

det her når man har fået dokumentation der viser

det er uklogt at lave den her forøgelse

have nogle ketchupeffekter i forhold til grænsehandelen

at at en fem og tres procentsstigning i

til et årligt fald i sundhedsudgifterne på fem

masser af gode argumenter for

når man har fået de her svar ikke har læst

et beslutningsforslag som som er uklogt det

man skal hæve afgifterne eller ej men men det er utvivlsomt at en så kraftig afgiftsforøgelse vil føre til en massiv grænsehandel og jeg

indsmugling af cigaretter hænger sammen med at man har nogle meget meget høje afgifter

etableret indsmuglingsruter

til livs det er derfor det er ret vigtigt at man kigger på

til norge er jo at vi har en hel industri i tyskland syd for grænsen altså

kører massive reklamer for at få danskerne til

er lagt afgifter på og derfor ville det være meget meget let for dem

være og så skal vi levere gode

tidligere udtalelser også fra

høre ordføreren hvad er vigtigst at færre unge ryger

god indlevelse af ordføreren at tale om den her grønne bundlinje som vi taler om i alternativet

en rapport som gallup har lavet som som viser at der

massive trafik som som ordføreren

til at lade være med at ryge eller om der kommer en

i stedet for eller tager dem med fra ture i østeuropa eller hvor man nu køber nogle meget billige cigaretter

nødt til at finde balancerne her både når det handler om grænsehandel og sundhed og der er så forskellige

hvad man kan gøre for at opnå nogle af de sundhedseffekter man

kører over grænsen og køber cigaretter og andre ting der

hvis prisen bliver sat op til cirka fem og halvtreds kr at vi så vil se en

andre lande og illegale

har ordføreren dokumentation for det jeg synes det er en automatreaktion og en autopilot der bliver slået til

det jo har stor betydning for grænsehandelen og der bliver lavet rapport

efter rapport om det og når grænsehandelen så er faldet i nogle år

egentlig var begyndt at købe i danmark i stedet for og så har vi jo ikke vundet noget ved det så kommer det til at koste samfundet penge

et forbrug af tobak som så bare kommer fra illegal handel og grænsehandel i stedet for

skal finde niveauet for

synes vi ikke det er en god idé bare at hæve afgifter for at hæve dem

noget andet man sætter ned så det samlede skattetryk ikke stiger i

vil føre til en massiv ekstra grænsehandel hvilket jeg synes

set heller ikke forbedrende for folkesundheden som jo ellers er formålet med det her

så gennemarbejdet som alternativet selv prøver på at sige det

selv men hvis man tager udgangspunkt i svaret og siger at

så vil det gøre at danmark taber nul milliard kroner ved at hæve afgiften og det er altså lidt tåbeligt at

mens det bliver markant dyrere en ret alvorlig problemstilling er også at det har en markant social slagside

at dem som typisk ryger rigtig meget er folk

lavere uddannelse

de hænger så på de dyre cigaretter mens folk der tjener mange penge og tager på charterferie

kan købe de billige cigaretter i

afgifterne så markant vil fordi det netop er folk der typisk har en lavere indkomst

at mange af de partier der tit går ind for at sige at vi skal have højere priser på cigaretter er de samme partier som

cigaretterne er alt for usunde og sundhedsfarlige og dem skal vi ikke ryge men vi skal have gjort hash lovligt

en fredag eftermiddag kan det selvfølgelig være meget godt at få den diskussion med ind over af

knud juel der er professor på statens institut for folkesundhed ved syddansk universitet og som har været forfatter på en rapport der hedder sygdomsbyrden i danmark i

mere restriktiv lovgivning og højere priser på netop tobak og alkohol vil være det der vil gøre en forskel på uligheden her og nu

rigtig meget automatpilot i det her og det er meget nogle standardsvar

et større antal unge ryger og

i forhold til uligheden vil det altså også være en fordel

det giver mening at man skal lave en så høj forøgelse

afgiften hvilket bare vil føre til en massiv grænsehandel og til større ulighed det synes vi ikke er en god idé i dansk folkeparti og så

nyt for danskerne at det er usundt at ryge jeg ryger selv

cigaretpakke kostede halvtreds kroner eller

fortælle dem en helt ny ting hvor folk så siger hov var det usundt at ryge det var jeg klar over

set er en gammel diskussion der har kørt i rigtig mange år

er et stigende antal unge der begynder at ryge det må man jo sige er nyt det kan godt er en gammel diskussion men der er åbenbart noget

alvorligt at der er flere og flere unge der ryger og vi må finde de løsninger vi kan finde

ikke så mange unge begynder at ryge synes ordføreren

bruge skatteskruen som det eneste adfærdsregulerende redskab

bare gøre at folk køber deres cigaretter andre steder og hvis de alligevel er ude at købe cigaretter i tyskland ja så køber de måske øl og

bare vil have en negativ effekt på dansk omsætning og derved danske arbejdspladser så vi synes ikke det er en god idé

der kan ikke være uenighed om at der er skadelige helbredsmæssige konsekvenser ved rygning det er stærkt afhængighedsdannende og tobak har en meget negativ betydning

være med at starte på at ryge i første omgang

nedsætte tobaksforbruget samt at det genererer et merprovenu på en

milliard kroner det merprovenu vurderer vi ikke er realistisk og

som skatteministeren har sagt

prisstigninger på tobak kan jo også medføre mere grænsehandel

siger det vil gøre og illegal handel med cigaretter og med illegal handel

forvente at sælgere der i forvejen sælger et ulovligt produkt så vil gå op i hvilke aldersgrænser der er for hvem de sælger cigaretter til så man kan sådan set argumentere for at det her

i venstre går vi desuden ind for et

afgiftsstop vi har et ønske om at

det lettere og billigere at drive virksomhed i danmark en afgiftsstigning vil få negative konsekvenser for den danske detailhandel uden at blive opvejet af en gevinst for danskernes sundhed hvis cigaretterne i stedet for bliver købt over grænsen eller bliver købt illegalt det vil ifølge skatteministeriet altså også give færre penge til statskassen på den baggrund kan venstre ikke støtte forslaget jeg skal på vegne af de konservative sige

her i efteråret koster en pakke cigaretter firs kroner eller deromkring det er da meget markant at et land som usa

det svar fra sundheds og ældreministeriet der viser at sundhedsudgifterne vil falde med fem milliard kr hvis man laver en

overvejelser som ordføreren og partiet gør

meget af butikken i gåseøjne vi vil satse på at unge ikke

at når man starter tidligt med at ryge

i flere år og man har et højere forbrug

så hvor meget vil venstre gå ind i det her med at få unge til at lade

at fremsætte lovforslag om en forhøjelse af tobaksafgiften med halvtreds procent

er vores holdning også at at tobaksafgiften bør

det skyldes jo at vi ser en lang række problemer med

som det også fremgår af bemærkningerne til forslaget at hver fjerde dansker dør af sygdom forårsaget af rygning vi har også set en bekymrende stigning i antallet af unge som begynder at ryge og da vi ved at de fleste rygere jo starter med at ryge i teenageårene så er det jo særlig

vigtigt at påvirke de unge til ikke

særlig vigtigt at have fokus på at

også de unge ikke i stigende omfang begynder at ryge men tværtimod begynder at ryge

ligesom afgifter på andre områder er et vigtigt instrument i forhold til at skabe de rigtige incitamentsstrukturer til at at få folk til at gøre eller ikke gøre bestemte ting

så er prisen lav i forhold til hvad den er i norge eller i andre lande

vi er altså tilhængere af at hæve

lagt os fast på en bestemt procentsats

er nogle andre ting vi kan gøre samtidig er der noget med hvordan cigaretpakker ser ud

noget vi kan gøre for at forbedre adgangen

afgifter vender jo den tunge ende nedad

usundt forbrug hos borgerne men

på hvis vi laver den slags tiltag for eksempel

det vil vende den tunge ende nedad dem der typisk ryger er

uddannelser og hvad kan man så gøre

samtidig at kompensere det så hvis

vi lave en tobaksafgiftspakke hvor vi også

kompenserende skattetiltag der ville vi i hvert fald fra vores side tage udgangspunkt i den skatteplan som vi fremlagde i januar to tusind og seksten hvor vi jo ønsker at hæve

personfradraget med titusind kroner for indkomster indkomster under

og gradvist aftrappe det ekstra fradrag for indkomster

og halvtredstusind og trehundredetusind kroner det har vi så

forskellige finansieringsforslag til blandt andet formueafgifter og forskellige andre forslag men det er bare for at sige at man

at kigge på hvordan vi kan kompensere for den stigende ulighed som der også vil ligge i et i øvrigt fornuftigt forslag

at kigge på at hæve at hæve afgifterne

tal der er kommet frem om hvad der skal til for

at det får en effekt på adfærden jeg er også enig i at vi

med den sociale slagside

men der er også det element i det at vi har det

vi har på tirsdag et forslag om

det kunne også være sådan nogle tiltag

er bare enig med ordføreren i at vi skal kigge på alle de tiltag vi overhovedet kan og

mandag morgen fra den otteogtyvende april to tusind og sytten som ligesom gennemgår hvad partiernes

om om det her de bliver spurgt

er sådan at i alle partier er der faktisk

vælgerne som som synes det er et meget godt eller ret godt

det er enhedslistens og dansk folkepartis vælgere

at der faktisk også i befolkningen er en vis resonans på det

ser på hvordan vi kan kompensere for den stigende ulighed

er vigtigt er at det har så stor en effekt på de helt unge og at vi ved at hvis vi kan få stoppet nogle der

alternativets sociale bundlinje

er jo et enormt skævt forslag et forslag som rammer dem med de laveste indkomster som reducerer de offentlige indtægter og dermed vil der være færre skattekroner til at man kan øge det offentlige forbrug eller hvad man nu måtte ønske

det her ønske om at man i så høj grad vil styre borgernes adfærd man sidder i alternativet og har en idé om

det er ikke fordi jeg synes at man skal ryge

det er nok det mest usunde man overhovedet kan gøre men jeg synes at det er enormt vigtigt

samfund hvor folk nu engang kan tage valg

fordi det at vi bestemmer over vores eget liv er en ekstremt vigtig værdi det er noget af det der skaber et godt samfund

heller ikke sikker på

antallet af rygere både fordi

det vil medføre øget grænsehandel altså det

være guf for kriminelle og der vil helt sikkert komme et marked for at sælge illegale cigaretter men også fordi og det ved vi fra alkoholområdet at når folk kører over grænsen og handler køber de meget mere det er stort set alle grænsevarer man køber man køber simpelt

så køber man ind i meget meget store mængder det betyder faktisk at forbruget bliver højere end hvis man kunne købe varerne til en konkurrencedygtig pris i det lokale supermarked hvor man så ville købe lidt mindre så jeg tror ikke på

nå det mål som de ønsker at nå jeg kan så

have men der er det

da jeg skulle

lidt på det her beslutningsforslag fandt jeg en artikel fra to tusind og tolv

er kræftens bekæmpelse bekræfter man kan ryge løs i tyverne uden at frygte tidlig tobaksdød og pointen her er

studie fra oxford som viser at hvis man stopper med at ryge inden

reduceres risikoen for at dø tidligt af tobaksrelaterede sygdomme med syv og

er meget store og det vil være meget mere hensigtsmæssigt at

reducere antallet af rygere unge rygere på andre

det forkerte værktøj det har en social

det vil føre føre til øget kriminalitet i form af illegal

skal det foregå i andre fora

foregå ved at voksne mennesker rollemodeller

og så er der givetvis nok nogle unge mennesker der vil

men så må man prøve med en god indflydelse

til at holde op med at ryge inden de bliver tredive

vil sige at

har vi i alternativet en politik der handler om sundhedsfremme og forebyggelse og ja

ind for i alternativet jeg kan bare nævne at blandt de femten årige der kommer fra familier hvor begge forældre er arbejdsløse ryger seksten procent dagligt og otte procent lejlighedsvis så det har også en social

at jo tidligere man begynder at ryge jo længere tid ryger man og jo sværere er det at holde op og det er sådan nogle betragtninger

at sænke en anden eller for at at fremme

par hundrede desværre der dør i trafikken om året mens der er omkring trettentusind der dør

som følge af tobak

vi ved også at rygning i graviditeten

dets udvikling

er at kampagner

til gengæld har

og tilpasse den

få dem til at stoppe

tobakspriser generelt vil få unge til slet ikke at ryge

medføre besparelser i sundhedsvæsenet

andre steder så på den måde skal man ikke udelukke at staten kan miste indtægter

fremførte tidligere efter ministerens oplæg at

år siden hævede deres afgift markant

man ellers kunne formode at der ville være en

men de fik faktisk

interessant og noget man kan tage

i det videre arbejde

hvad de økonomiske konsekvenser helt præcist er af alternativets forslag om det lige skal ligge på halvtreds

afklaret i udvalgsbehandlingen

men vi er meget tilhængere af det her forebyggelseselement men det må lige bero

for vi har tidligere foreslået en indeksering af afgiften så

relativt forudsigeligt så meget det nu kan være inden for afgifter

del af skattepolitikken rigtig mange af afgifterne er

bedre miljø klima folkesundhed og

vores mål falder indtægterne

derfor er det ikke smart at basere

sit velfærdssamfund på afgifter

en udvikling og og ændre vaner

men nu skal det her jo ikke handle om

de fleste andre lande vi sammenligner os med når man kigger på

time på på minimumsløn for at

en mangedobling af

i dag på en pakke cigaretter

at det er bekymrende at vi faktisk nu ser at udviklingen går den anden vej nemlig at der er flere der begynder at ryge men vi skulle helst ikke have en situation hvor folk ryger lige så meget

bare køber cigaretterne syd for for grænsen i stedet for

det vi synes at prisen på en pakke cigaretter skal være markant

afgørende for sf at stort set alle afgifter eller langt de fleste afgifter har en massiv social slagside

nye afgifter på banen

give øget fradrag for for de laveste indkomster eller hvordan det

social slagside derfor skal der være en kompenserende indsats det kunne man jo godt gøre her hvis man fik nogle beregninger på hvad det koster at hæve cigaretafgiften med den ene

på en måde der er specielt målrettet de laveste indkomster

i hvert fald ikke samlet set må blive dyrere

være dansker så det kunne jo måske være en idé

i den udformning det er i men vi støtter hensigten

jeg er direktør i virksomheden fiktiv as og fra begyndelsen af to tusind og atten vil

gerne indføre et nyt produkt produktet er stærkt afhængighedsskabende

risiko for forhøjet blodtryk for meget kulilte i blodet dårligt kredsløb i kroppen og en nedsat lungefunktion

risiko for hjerte kar sygdomme forøget risiko for lungekræft og mange andre kræftformer

og nedsat chance for at blive gravid produktet skal koste cirka fyrre kroner for tyve stykke og være tilgængeligt for alle over atten år stå i øjenhøjde i samtlige dagligvarebutikker kiosker barer og diskoteker i hele landet i flotte farver det smager ikke særlig godt i starten

smager det faktisk dejligt og du ender med at købe cirka tyve om dagen det kan det i hvert fald ende med og det kan virke rigtig svært at stoppe

at vi i folketinget skulle tage beslutning om

produkt i danmark det ville vi nok ikke efter min vurdering

her beskrivelse passer på tobak som produkt

her i dag for at forbyde rygning

i alternativet vil vi gerne være med til at

her cirka fjortentusind mennesker dør hvert år som konsekvens af rygning

gennemgået her i dag vi ved alle sammen godt at rygning er rigtig rigtig farligt og har nogle store sundhedsmæssige konsekvenser og jeg tror også godt vi kan blive enige om at vi vil gøre hvad vi kan for at få en røgfri generation i fremtiden

vi fået at vide flere gange i dag at det er uklogt og uigennemtænkt og det er da også

at ryge i teenageårene har har

og derfor synes vi altså at det er en rigtig vigtig debat at få taget

her område men det bør vi jo på en eller anden måde kunne

på tværs af siloer og og faggrænser og så videre derfor glæder

who lægeforeningen og andre et vigtigt instrument i forhold til at nedsætte børn og unges forbrug af tobak så jeg tror ikke jeg vil sige så meget andet end at

det er positivt at vi har fået en

mere nuanceret debat om det og jeg synes det er rigtig vigtigt at få

vi har et ansvar over for vores unge

at vi selvfølgelig ikke skal lægge os fast på nogen som helst procentsats og at

i solen og glæde mig over at der var flere her der kunne se det positive og gode ved det